fremgå af folketingstidende DK retsudvalget har afgivet betænkning og indstilling vedrørende folketingets ombudsmands beretning for året totusinde og ellevte

europaudvalget har afgivet beretning om forbedret adgang til dokumenter vedrørende arbejde i rådet

for stemte ni og halvtreds imod stemte tre og halvtreds hverken for eller imod

der er splittelse i regeringen

rettet noget ved afstemningsresultatet vi laver et notat om det men i den foreløbige opgørelse

er der ni og halvtreds for og tre og halvtreds imod og ingen der stemmer hverken for eller imod og derfor er forslaget vedtaget derefter er forslag til vedtagelse nummer v tre og fyrre af jacob jensen morten marinus leif mikkelsen og mike legarth bortfaldet dermed er forespørgslen

at dele lovforslaget op det

lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

der er ikke stillet ændringsforslag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

sikkerhedskrav for skibe der udgør en særlig risiko for ombordværende og for miljøet

sker katastrofen vil det få uoverskuelige konsekvenser

organiseres redning og evakuering af måske mere end fire tusind personer i isfyldt farvand

udstyr og drift med henblik på at der skal fastsættes skærpede regler for skibe der udgør en

at vi under udvalgsbehandlingen kan få begrebet særlig risiko nærmere defineret på tilsvarende vis indføres der af samme grunde

at fastsætte lodspligt i de grønlandske farvande ganske som nordmændene har gjort det ved svalbard venstre bemærker med tilfredshed at lodsning vil kunne varetages af såvel private som offentlige lodserier vigtigt er det imidlertid også

forstås ved skibe med særlig risiko ligeledes er det vigtigt at samtlige sikkerhedsmæssige krav udformes i samarbejde med det grønlandske selvstyre rederens omsorgspligt i tilfælde af gidseltagning omfatter naturligvis en forpligtelse til at arbejde for løsladelse hurtigst muligt

søfarende der tages som gidsel

en tilpasning af de formelle nationalitetskrav nationalitetskrav i forbindelse med skibsregistrering

ikke være tvivl om at selskaber oprettet eller registreret

til sølovens bestemmelser hermed bliver

forskellige retsstillinger for rederierne alene baseret på ledelsens sammensætning kravet om at hovedparten af bestyrelsens medlemmer skal være danskere er forældet og man har

der er tale om en gengivelse af sølovudvalgets betænkning alt sammen i overensstemmelse med de internationale regler herudover indeholder

af sølovens bestemmelser om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer i form af en implementering af ændringerne i den såkaldte hns konvention

og nedlægges samlet set er der tale om et forslag som venstre kan støtte

deltager vi selvfølgelig også positivt i selve udvalgsbehandlingen og

mere attraktivt at drive rederivirksomhed i danmark og dermed bidrage til vækst og arbejdspladser i danmark jeg vil her ved førstebehandlingen fokusere på nogle ganske få

de globale klimaændringer har åbnet de arktiske farvande for øget aktivitet årligt krydser fyrre til halvtreds krydstogtskibe med flere tusinde passagerer de arktiske farvande og olieselskaberne har også gjort deres indtog med olietankere der sejler i farvandene med den øgede aktivitet følger nye muligheder men med den øgede aktivitet følger også nye udfordringer et af de centrale mål i forslaget er at forbedre sejladssikkerheden i arktiske farvande for søfarere undersøgelser har vist at det er yderst vanskeligt at hjælpe nødstedte skibe i de fjerne arktiske farvande rettidigt derfor foreslås

at der stilles krav om koordineret sejlads således at skibe hurtigt kan komme hinanden til undsætning

der kommer til skade ved transport af farlige stoffer de såkaldte hns sejladser og det er regeringens forventning at den stigende transport af farlige og forurenende stoffer herunder olie i de arktiske farvande også vil medføre flere ulykker således kan

kommer til skade kræve erstatning såfremt skaden er opstået i forbindelse med kontakt med hns stoffer i samme åndedrag er det også værd at fremhæve at søfareres retsstilling ved sørøveri styrkes

forslaget fokuserer ikke kun på at forbedre rammevilkårene for de søfarendes sikkerhed men

står over for i disse år vi mener at lovforslaget adresserer disse udfordringer

i høringssvarene har reageret overvejende positivt på forslaget

og det styrker min tro på at l en hundrede og fire og halvtreds er et vigtigt og fornuftigt forslag forslaget vil bidrage positivt til regeringens overordnede ambition om at forbedre rammevilkårene for det blå danmark

den danske skibstrafik og det er

en forbedring omend det er

mere omfattende initiativ fra erhvervsministerens side til gavn for de danske rederivirksomheder det er jo et erhverv som har stolte danske traditioner og som også

ude på verdenshavene

lodspligt og lodsvilkår

de nye passagemuligheder nordøst og nordvest om

de stigende mængder af både

turisttrafik og selvfølgelig også

i forbindelse med det samråd der var i erhvervsudvalget for et par uger siden hvor ministeren jo også svarede på spørgsmål

beredskabet omkring de her sejladser nord om grønland

er for en finansiering af de her mange nye

var noget man kunne tage betaling for ligesom andre kan kan

sikkerheden og det det medfører jo selvfølgelig

nogle udgifter som måske nok ikke ligefrem vil

at hele beredskabet skulle foregå på frie markedsmæssige vilkår

dårligt beredskab hvis der kommer store skibskatastrofer nord

lodspligt og så videre det er det grundlæggende så er der noget om nedlæggelse af dykkerrådet

til ministeren det var da en bedrift jeg jeg anede næsten ikke engang at vi havde et dykkerråd men vi har mange råd og nævn i danmark og jeg er da kun glad for at

vælger at få nogle af dem nedlagt og lægger ressortområdet over til

således at de får lidt mere at arbejde med men men grundlæggende

bliver implementeret i dansk lovgivning det er forbedringer hele vejen igennem men vi vil også gerne se frem til at der kommer et øget markant vækstinitiativ fra

det maritime danmark til gavn for dansk erhvervsliv og

have ministeren til at have meget fokus på det med

blå danmark dækker over rederier og industri på landjorden som vedligeholder skibe og bygger skibsdele det blå danmark står for fire og tyve procent af den danske eksport der er cirka firstusind personer beskæftiget direkte inden for det blå danmark

så man kan roligt konkludere at det er et vigtigt erhverv

det er et erhverv som regeringen gerne vil

gennemfører en række af de anbefalinger som vækstteamet for det blå danmark kom med

laver vi et regelsæt for sikkerhed når skibe sejler ved arktis og ved grønland vi ønsker at være på forkant med udviklingen og vi forventer at

giver mulighed for lodspligt

for radikale venstre har det været vigtigt at grønlænderne får mulighed for at bruge den

ordning og ikke er bundet til udelukkende at bruge det danske lodsvæsen danpilot for det andet

for eksempel ved at de ikke kan blive afskediget mens de er taget til fange

indregistrere skibe i danmark vi øger konkurrenceevnen og det skulle gerne betyde at flere skibe bliver indregistreret indflaget i danmark og det betyder at vi kan skabe job ved at vedligeholde dem og det betyder at vi kan skabe indtjening ved at eje dem vi letter også de administrative byrder ved at indføre en række internationale regler for godstransport til søs det øger også konkurrenceevnen fordi reglerne bliver de samme i hele verden

nemmere for rederierne at agere radikale venstre ser det her lovforslag som et eksempel på at vores vækstteam virker og er en succes konkurrenceevne handler selvfølgelig om de økonomiske rammevilkår som vi kigger på i vækstplan dk men det handler også om at se på de regler og rammer

gennem lovene blandt andet derfor har vi nedsat

vækstteams og vi er rigtig glade for i dag at kunne gennemføre en række af de initiativer som udspringer af det første vækstteam omkring det blå danmark

de grønlandske farvande mest fordi

derfor er det godt at vi nu kan kan stille nogle bedre krav til skibe der sejler

lige præcis på grønland der kommer nogle krav i forhold til lodspligten

og i forhold til at planlægge sejladsruten

og fornuftigt vi er nødt til at kere os om sikkerheden og om den kapacitet vi har

at kunne redde et meget stort antal mennesker under nogle vanskelige vilkår i et vanskeligt farvand jeg har lovet at sige

fra vores grønlandske folketingsmedlem

at høringsfristen til lovforslaget har været for kort den lå ind over julen hvor mange

det grønlandske selvstyre havde

været vanskeligt at forholde sig til hele det her store og komplekse lovforslag jeg håber at

får stillet nogle spørgsmål til lovforslaget hvis der er ting

er uafklarede

sige noget om er pirateri og sørøveri

det er jo meget aktuelt set i lyset af at vi jo lige nu desværre har to

forbindelse de skal simpelt hen have planer og ressourcer til at kunne håndtere

sådan en episode opstår det må være det mindste vi kan forlange der kommer også nogle regler

at man er sikret løn i den periode man sidder som gidsel at der er mulighed for at forsørge eventuelle familiemedlemmer

til at at få nogle bedre regler på det

tror jeg at vi alle sammen kan se den gode nytte af så

med et større antal passagerer nemlig mere end to hundrede

vi synes faktisk at der i lovforslaget ligger en

rigtig gode forslag og gode ting

så stort et område i så store farvande ikke er ikke er til stede

med et antal kvalificerede lodser det er på baggrund af en

man skal være opmærksom på høringssvaret fra fra selvstyret

om at man jo nok rimeligvis bør stille samme krav

forskelligt i canada grønland og hvor der ellers sejles i isfyldt farvand

i en prøveordning som kan gøres obligatorisk at jeg synes det er vældig fornuftigt der er man lidt i modsætning til selvstyret kan jeg se som er lidt forbeholden fordi man er lidt bange for

sårbare havmiljø deroppe

alt sammen vældig gode forslag som vi kan tilslutte os jeg vil sige nogle ting

i henhold til det lovforslag der også er på vej

og bliver dermed også konkurrenceudsat men jeg må sige at

til at have en forsyningspligt og det synes jeg er rigtig fornuftigt

nogle skulle opstå det betyder jo bare at man i virkeligheden udhuler forsyningspligten forstået på den måde at jo flere sejladser jo flere

har man også retten og det synes vi faktisk man skulle sætte ind

så vi synes at al snak om at konkurrenceudsætte

den natur og det land som turismen bygger på og som gør at turister overhovedet kommer derop og så den skade man kan forvolde ved manglende omhyggelighed og der synes jeg det er vigtigt at man er opmærksom på at det er sårbare miljøer man sejler rundt i og derfor skal man vægte at der er lodspligt og at der er godt lodseri i de pågældende farvande

skal forbedre de her rammevilkår som jeg var inde på nu er rederierhvervet jo altså uden sammenligning det med de

og det bygger jo i høj grad på dis loven og det at søfolk ikke betaler skat til den danske stat det betyder altså at man har forbud mod overenskomsters gyldighed når man overgår til dis man begrænser rækkevidden af overenskomster så udlændinge ikke kan omfattes man forhindrer søfolk i at lade sig repræsentere af danske forbund

aflønner arbejde af samme værdi til forskellig løn det er det der er kommet ud af det

har ikke skabt en eneste arbejdsplads på dækket af de danske skibe

og man kan endda se nu at ved de skattelettelser som der har været tale om i de senere år stikker rederne gudhjælpemig pengene i lommen og der er jo altså også

med lovgivning som strider imod los konventioner syv og firs og otte og halvfems og jeg synes at

ved at gøre dannebrog hvis ikke det er det i forvejen til et bekvemmelighedsflag og det synes jeg er rigtig

søfolks retsstilling kan jeg ikke nå at kommentere kan jeg se for

på dette område ligger en række meget svære problemstillinger men forslagets styrkelse af de søfarendes retsstilling over for rederiet er et rigtig godt initiativ der hjælper nogle særdeles hårdt ramte familier uden at være kompromitterende over for indsatsen imod pirateri moderniseringen af skibsregistreringsreglerne og implementeringen af rotterdamreglerne og ændringsprotokollen til hns konventionen vil sikre gode og ensartede rammevilkår samt administrative lettelser for rederierne de ensartede internationale regler der sikrer danske virksomheder rimelige konkurrencevilkår er specielt vigtige en

ligger i forlængelse af regeringens sanering af nævn og råd denne effektiviseringsindsats kan liberal alliance støtte op om

synes vi at det er et rigtig fint forslag

er det vigtigt at reglerne passer til de aktuelle forhold og de nærmere regler vil derfor blive fastsat i samarbejde med det grønlandske selvstyre og erhvervet

desuden fremhæve at vi med reglerne om rederansvar og sikring af den søfarende ved sørøveri ønsker at gøre det helt klart at sørøveri er en alvorlig trussel for den internationale skibsfart og der må ikke herske tvivl om hvem der har ansvaret for at sikre at forholdene er i orden lovforslaget er et vigtigt element i vækstplan for det blå danmark og det følger op på et møde jeg har haft med søfartserhvervet om sørøveri jeg mener som indledningsvis nævnt at vi med forslaget underbygger og viderefører den igangværende positive udvikling for det blå danmark der er kendetegnet ved kvalitet og høje standarder for sikkerhed sundhed og sociale forhold for de søfarende og jeg ser frem til udvalgets velvillige behandling af

i strid med konventionerne syv og firs og otte og halvfems af ilo fordi man fratager fagforeningerne mulighederne for

kæmpe for de søfolk der er

arbejde af samme værdi med forskellig løn hvordan har ministeren det med at man gør det nemmere

et sådant register som er i direkte strid med med

et høringssvar fra 3f som siger at man

der hele tiden kan vurderes en balance mellem det at få forhandlet

sikre den bedste ekspertise

nogle situationer opstår

ikke for meget at det er det enkelte rederi nu oplever vi det jo i øjeblikket med

tackle opgaven ordentligt

måde var involveret og kunne gå ind og sige til sådan et rederi nu laver i altså en aftale koste hvad det vil og hvis endelig staten skulle smide nogle penge i det gjorde det så noget man kunne jo eventuelt lave det sådan at man tog pant i rederiets værdier bagefter skibe bygninger

omfatter forberedelse af skibet og besætningen på mulige overfald forebyggelse af overfald og håndtering af angreb

for redere ved manglende overholdelse af omsorgspligten men rederiet vil kunne pådrage sig

erstatningsansvar i overensstemmelse med dansk rets

ansvar vil i særlige tilfælde efter omstændighederne også kunne gøres gældende over for de personer som har medvirket til at omsorgspligten er blevet tilsidesat så bliver der spurgt

med kriminelle erfaringerne

viser desuden at det er hensigtsmæssigt at der kun er en ganske begrænset kreds men

etisk karakter og således må forventes at kræve nogle helt særlige overvejelser finder jeg det ærlig talt højst besynderligt at regeringen har valgt at sende forslaget i høring med en ultrakort høringsfrist og igen tilsidesætter eget regeringsgrundlag advokatrådet har kun fået sytten dage til at sende høringssvar hvilket jeg finder er helt uacceptabelt

man kunne godt have ønsket sig at de høringsberettigede parter havde fået ordentlig tid til at overveje lovforslaget

adgang til aktindsigt i mindreåriges patientjournaler

vi har en helt særlig forpligtelse til at beskytte børn og en særlig forpligtelse til at være opmærksomme på de signaler som børn sender derfor skal vi sætte ind og skærme

vi har i dag lovgivning som beskytter mindreåriges journaloplysninger i forhold til for eksempel prævention og abortindgreb det giver derfor god mening at tilpasse og udvide lovgivningens hjemmel således at man ved mistanke om incest kan nægte aktindsigt af hensyn til opklaringen man skal dog være opmærksom på ikke at krænke forældremyndighedsindehavernes retsstilling således som kl

at familier havner i ulykkelige og tragiske situationer på grund af vold eller incest sker det også at familier havner i ulykkelige situationer på grund af sygdom en bror kan få livstruende leukæmi eller en søster kan være født med en livstruende genetisk defekt og livet kan kun reddes hvis man finder en egnet donor som for eksempel kan donere knoglemarv eller et andet regenerativt væv ifølge fns bioetikkonvention er det ikke tilladt at fjerne væv fra personer som ikke kan give samtykke ligesom der kun kan doneres mellem søskende i danmark har vi et forbehold i forhold til eu konventionen

søskendeområdet fordi man ønskede at man skulle have mulighed for at forældre med for eksempel demens kunne donere regenererbart væv

venstre giver det umiddelbart mening at udvide personkredsen således at en forælder en bror bror en søster et barn eller et nærtstående familiemedlem

vi har noteret os at man i lovforslaget lægger vægt på at den pågældende donor kan redde modtagerens liv at donoren ikke gør indvendinger at der ikke kan findes en anden egnet donor

men vi mangler at blive en lille smule klogere på erfaringerne fra for eksempel norge og sverige lande som vi ofte sammenligner os med hvordan har man her grebet problematikken an og hvad er erfaringerne i forhold til forslaget om sterilisation åbnes der op for tre nye muligheder aldersgrænsen for habile borgere for at komme i betragtning til sterilisation sænkes fra fem og tyve til atten år mulighederne for sterilisation for inhabile borgere ændres således at anden prævention skal være overvejet men ikke nødvendigvis udelukket og så opretter man et tilbud

om et afklarende samtaleforløb i venstre finder vi det logisk at aldersgrænsen for sterilisation følger myndighedsalderen ligesom vi finder er en god idé at tilbyde et afklarende samtaleforløb flere organisationer påpeger at disse samtaleforløb også bør foregå på for eksempel tegnsprog det er lidt uklart i lovteksten om dette er tilfældet så under udvalgsarbejdet

vi spørge ind til det forhold det er bestemt fornuftigt med en seks måneders obligatorisk refleksionsperiode i og med at sterilisation er et indgreb som er kompliceret og måske umuligt at gøre om vi har noteret os at der vil være en årlig udgift til kommunerne på firehundredetusind

derfor gerne her spørge ind til hvordan forslaget finansieres

har der været et ønske om at lempe reglerne således at anden prævention ikke nødvendigvis skal være udelukket men blot overvejet vi har i venstre forståelse for at det kan være problemfyldt at huske at tage for eksempel p piller hvis ens mentale eller fysiske tilstand ikke er gearet til den regelmæssighed som indtagelse af for eksempel

hvad angår ændringer i vævsloven er der behov for at indsætte og præcisere begreberne alvorlig bivirkning og uønsket alvorlig hændelse en alvorlig bivirkning vil fremover også indbefatte det forhold at et barn fødes med en genetisk sygdom af bemærkningerne fremgår det at man med forslaget her overimplementerer vævsdirektivet hvilket vi vil spørge ind til under

ligesom vi gerne vil have præciseret erstatningspligten for venstre er det væsentligt at sædbankerne arbejder efter kodeks som sikrer at der oplyses om den risiko at sæddonorer kan videregive arvelige sygdomsanlæg til donorbarnet hvilket bør ligge i naturlig forlængelse af den foreslåede præcisering

at vi har en række spørgsmål som vi gerne vil have afklaret under udvalgsarbejdet inden vi kan tage endelig stilling

godt forarbejde og en af ændringerne er jo sådan set også et resultat af nogle forarbejder der lå fra den forrige regering

jeg vil først tage to af ændringerne

kunne beskyttes mod forældres aktindsigt hvis der er mistanke om kriminelle handlinger over for for barnet retsvæsenet

retslige arbejde hvis man på på den måde har fået indsigt i i nogle oplysninger som andre ikke ville få

en beskyttelse af det pågældende barn til at sige nogle ting uden at far og mor kan læse det

nogle voldssager det synes vi faktisk er en rigtig

så er der det forslag om at nedsætte aldersgrænsen for sterilisation så den følger myndighedsalderen der vil jeg så bare nøjes med at sige her at der også indføres en refleksionsperiode på seks måneder

forløses ved kejsersnit og samtidig ønsker

ved samme lejlighed det synes jeg faktisk lyder som

kunne få en samtale på det sprog som de har som deres modersmål hvis jeg kan tillade mig

præciseringen af de to begreber alvorlig bivirkning og alvorlig uønsket hændelse således at det nu kommer til at fremgå af selve vævsloven og ikke i bemærkningerne til den tidligere lov eller i de

en tid hvor flere og flere børn undfanges ved brug af

og æg fra donor fra anden person end moderens partner

en meget relevant tydeliggørelse så igen oplever jeg også det som en øget retssikkerhed på området den sidste ændring er en tydeliggørelse af

gendanneligt væv til søskende eller forældre og i praksis er det faktisk

der tales om donation kræver i forvejen fire samtidige kriterier for at man kan gennemføre den og det er at der ikke findes anden egnet donor at modtageren er en søskende en forælder eller i særlige tilfælde i nær familie til donor at det skal være for at skabe mulighed for at redde modtagerens liv og at den pågældende potentielle donor ikke gør indvendinger så selv om man taler om at et barn er for lille til at give samtykke

kan et barn jo godt komme med indvendinger på anden måde

også vigtigt at der nu står at børn skal høres selv om de er underlagt forældres myndighed

deres udsagn skal vægtes i forhold til modenhed og alder selv om de er mindreårige samtidig med denne tydeliggørelse foreslås det at der under helt særlige omstændigheder

gendanneligt væv fra en voksen der selv har mistet evnen til at give samtykke det kan for eksempel være en forælder eller en søskende der i sin oprindelige habile tilstand ville have været en potentiel donor til at afgive knoglemarv som som livreddende behandling for modtageren den inhabile person er således ikke en tilfældig voksen men en nært beslægtet

i tilfælde hvor der ikke er andre egnede donorer heller ikke her ligger beslutningen

hos det behandlende sundhedspersonale men hos en værge og med godkendelse i sundhedsstyrelsen før indgrebet så jeg oplever egentlig at der kommer en ny og styrket retssikkerhed ind

for voksne som har mistet evnen til selv

samtykke

der er en anden habil person

det er lægeligt forsvarligt og at sundhedsstyrelsen er inde over før

overgreb på folk som er inhabile jeg oplever faktisk at det er en tydeliggørelse af spillereglerne og jeg vil også gerne slutte med at sige at det her

om at man kan foretage indgreb på bevidstløse mennesker det er nogle andre beslutninger så det er ikke en glidebane det er ikke til forskning det er for at tilgodese nogle mennesker der i forvejen ville have hjulpet hinanden

forældres ret til aktindsigt i mindreåriges patientjournaler i og med at vi har fået vores

jo lettere at komme ind og følge med selv men samtidig vil vi også kunne være med til at skabe nogle problemer forældre skal af naturlige årsager kunne læse hvad

i deres barns journal dog ved vi at der er

hvor lægen observerer nogle ting som man bliver nødt til

vold eller incest eller nogle andre ting som man vil gå videre med

ikke tager overhånd vi skal sikre at det

skilt og så videre

udsat for incest eller vold

har noget at gøre med prævention eller kønssygdom abort

er noget man arbejder med men jeg har nogle spørgsmål for at forvisse mig om at vi nu sikrer at

en god løsning

at man indfører en bestemmelse der gør at personer ikke selv kan samtykke og kan blive udsat for noget der er til fare for

eventuelt at blive lagt i narkose og få taget knoglemarv ud

ved ægsortering for at sikre sig at man har nogle gener så man kan bruge barnet til en søster eller en bror som er syg vi mener ikke man skal bruge mindreårige som

men i og med at vi er imod det kan vi heller ikke være med i en præcisering

det kan hjælpe et andet familiemedlem

netop også være en inhabil en dement en udviklingshæmmet eller lignende der har vi de samme udfordringer som myndig kan man selv tage stilling til om man vil

det er noget enklere at sige til dem der nu kan få et barn at de jo kan gøre det på den måde

kunne bestemme over deres egen krop og hvilke indgreb og risici de ønsker at underkaste sig så må man stille krav om et informeret samtykke til donation da en person som mangler evnen til selv at give samtykke næppe vil kunne vurdere risici og overskue konsekvenserne af en donationsbeslutning vil det efter medlemmernes opfattelse være grundlæggende forkert at udføre et operativt indgreb som ikke alene er for personens egen skyld disse medlemmer ønsker ikke et samfund hvor inhabile personer er en form for reservedelslager for den øvrige familie

forslaget kan redde liv men det kan vi netop også hvis vi gør mere ud af at få knoglemarvsdonorer så vil vi kunne redde endnu flere

dem der ikke står og har en inhabil person

vil tage i betragtning at

tilladelsen for udviklingshæmmede personer jeg tror at rigtig mange mennesker vil have det sådan at de hvis de kun læser overskriften på de her forslag

det er det det danske folketing og den danske regering vil men for dem der ulejliger sig med at læse videre vil det forhåbentlig også fremgå tydeligt at selv om der

er der også tale om justeringer af den gældende lovgivning som hver for sig er menneskeligt rimelige og for nogles vedkommende vil bringe loven i overensstemmelse med den gode praksis vi har på området i forvejen det er derfor også samlet set ændringer som det radikale venstre kan støtte vi synes nemlig at det er rimeligt at hvis forældre har begået overgreb mod deres børn skal de ikke kunne bruge en patientjournals beskrivelser til at fremme deres eget forsvar i forhold til børnene vi synes det er rimeligt at forældre der

stadig væk kan være donorer over for deres eget barn når det bliver nødvendigt hvis der er tale om et kronisk sygdomsforløb og det har været fuldstændig klart at det ville have været forældrenes ønske vi synes også det er rimeligt

når man er atten år og myndig i det her samfund og kan træffe beslutning om alt i sit liv

kunne træffe beslutning om sterilisation men vi anerkender at atten årige er unge og derfor synes vi det er en god idé med den obligatoriske refleksionsperiode på seks måneder

tilladelser til sterilisationer af udviklingshæmmede fordi også udviklingshæmmede får kærester og også udviklingshæmmede bliver gravide selv om de ikke vil kunne tage vare

her er det så oftest forældrene til de udviklingshæmmede som ønsker sterilisation frem for den evige frygt for en graviditet der efterfølgende bliver til en abort vi er kun halvvejs i talerrækken nu

jeg personligt er meget glad for at det tyder på at vi får en debat om de her forslag

at diskutere de helt konkrete

hvordan de enkelte forslag vil blive fortolket

bidrager til at nære den række af misforståelser som jeg er overbevist om

folk der af den ene eller anden grund er bevidstløse i en kort periode vågne op og finde ud af at de har været donorer det er ikke

det siger jeg også selv om jeg hører at dansk folkeparti har reservationer over for dele af forslaget vi har sammen en forpligtelse

og det synes jeg debatten tyder på

en forældremyndighedsindehaver som er under mistanke for at have krænket sit barn skal kunne retsforfølges

op til at man selvfølgelig ikke har adgang til barnets patientjournal

alt efter hvad der står i den kan lave sin forklaring om det synes vi faktisk er en rigtig god

derfor støtter vi den del af forslaget

levende donors samtykke til donation med lovforslaget ønskes

transplantation klargjort sådan at den anvendte fortolkning af de gældende regler og den anvendte praksis i

tydeliggøres i lovteksten samtidig ønskes sikret en mulighed for at kunne udtage gendannelige væv fra personer som mangler evnen til at

i forhold til sterilisation uden samtykke bliver sat ned fra fem og tyve

alt i alt er det nogle forandringer og jeg ved også godt at

misforståelser af vejen så det vil jeg gerne opfordre til

gælder de almindelige regler naturligvis igen lige så vel som i forbindelse med at der rejses en tiltale

det så er sådan at der vil være indsigt i journalen så man har mulighed for at føre et forsvar men i de sager hvor der er en mistanke undervejs og man

er ved at undersøge om der skal rejses en sag

vi godt se en fornuft i det

donorers samtykke til donation og her er som flere har været inde på to forskellige grupper der er dels mindreårige under atten år

der så voksne inhabile som vi har været inde på for eksempel

for os er det vigtigt at de betingelser som er skitseret i bemærkningerne er understreget det er betingelserne om at der kun er tale om væv som er gendanneligt for eksempel knoglemarv at der ikke kan findes en anden egnet donor som har evne til at give samtykke at modtageren er en bror søster barn forælder eller i helt særlige tilfælde et andet nært familiemedlem og at donationen skal skabe mulighed for at man redder modtagerens liv og endelig og det er også meget meget vigtigt at den pågældende donor ikke gør indsigelse med de betingelser kan vi godt tilslutte os forslaget jeg har også bemærket i høringssvarene at

lev som er organisationen for udviklingshæmmede betragter forslaget som velbegrundet og relevant og at institut for menneskerettigheder også positiv over for det det synes jeg er

bide mærke i

også bemærke at vi fra enhedslistens side har været kritiske over for

det regulerer det her forslag ikke for mig at se

så derfor kan vi godt tilslutte os ændringen så er der som den tredje del sterilisation

aldersgrænsen for sterilisation fra fem og tyve til atten år og indfører en samtidig refleksionsperiode på en halv år

for det andet at man ændrer reglerne for inhabile voksne fra hvor det før var sådan at anden prævention skulle være udelukket til at det nu skal være sådan at anden prævention skal være overvejet til det første om sænkelsen af aldersgrænsen

god mening at aldersgrænsen flugter med myndighedsalderen

fører til at der er mange der lige løfter øjenbrynene en gang og det synes

historier med tvangsterilisationer tidligere og derfor er det meget meget vigtigt for os at det er understreget så klart i lovforslaget at det her ikke åbner op for tvangsterilisation

også bemærke at både lev og danske handicaporganisationer institut for menneskerettigheder og socialpædagogernes landsforbund er positive over for den foreslåede ændring så med de bemærkninger kan vi støtte lovforslaget

delen om forældremyndighedsindehavers adgang til aktindsigt i mindreåriges journaler og spørgsmålet

meget fint gjorde rede for at der er nogle væsentlige etiske dilemmaer og

hvad vi siger til den del af det jeg vil dog sådan umiddelbart sige at der jo er nogle

kan man ikke give samtykke som forælder for eksempel til

knoglemarv til sit barn virker det ret til fornuftigt at man vil kunne gøre det fremover men som sagt er der nogle etiske spørgsmål som vi også gerne vil have nogle svar på og det vil vi

muligt at sige nej til den mistænkte forældremyndighedsindehaver såfremt det vil skade barnet det betyder i de sager hvor det ikke er tilfældet skal gives adgang til patientjournalen selv om det er til skade for efterforskningen

på lige fod med andre krænkere skal det ikke være muligt for en mistænkt forældremyndighedsindehaver at tilpasse sin forklaring alt efter hvad der står i barnets patientjournal

støtter vi i det konservative folkeparti muligheden for at nægte adgang til barnets patientjournal

forslaget drejer sig om at det skal være muligt at udtage gendanneligt væv fra personer som mangler evnen til at give samtykke til en donation det vil sige

en nærtstående selv om man ikke kan give samtykke

klart at der er nogle meget klare regler og nogle meget klare procedurer

også mange misforståelser

får manet de her misforståelser

nogle meget klare betingelser

fra personer der ikke kan give samtykke

sundhedsstyrelsen skal sikre er opfyldt det er fire klare betingelser der også klart definerer hvem det egentlig er der kan modtage gendanneligt væv så derfor

man kommer bevidstløs ind på hospitalet og så kaster de sig over én og tager noget knoglemarv

en far der kan donere noget knoglemarv til

barn sundhedsstyrelsen skal ind som en godkendende myndighed det synes vi er er rigtigt

det gør det muligt

et slagtilfælde og som ikke kan give samtykke

at redde sit barn som måske har fået leukæmi

brugbare knoglemarvsdonor jeg tror at stort set alle forældre vil gøre hvad som helst for at redde deres børns liv hvis de har muligheden for det også selv om de er blevet inhabile men som sagt

skal have manet i jorden

få indført en obligatorisk refleksionsperiode på seks måneder for dem der er mellem atten og fem og tyve år

det er en refleksionsperiode som også indeholder nogle samtaletilbud sædvanligvis er det jo sådan at når man fylder atten år

man faktisk mulighed for at træffe nogle ret afgørende beslutninger i ens liv man må tage et lån i banken man har stemmeret og man kan selv bestemme rigtig mange andre væsentlige ting i ens liv

bemærkningerne i lovforslaget om at det skal sikres at for eksempel et menneske med udviklingshæmning også kan vælge at få foretaget et indgreb men

så absolut er i højsædet ligesom det fremgår af

dette lovforslag på ingen måde ændrer ved at der ikke

foretage sterilisation af tvangsmæssig karakter med de bemærkninger

kan det konservative folkeparti støtte forslaget men som sagt lægger vi meget vægt på at de bekymringer der er i forhold til

som vi får givet svar på og som vi får manet i jorden

at der ikke er nogen tvivl om hvad denne del af forslaget

drejer sig om de få triste tilfælde hvor et barn udsættes for overgreb eller vold

sundhedspersonen der gør de fund på barnet som giver grundlag for en underretning af politi eller sociale myndigheder eller begge har mulighed for at begrænse forældrenes aktindsigt så de ikke kan nå at opfinde en fiktiv forklaring der passer med barnets skader det er der nogle etiske overvejelser omkring det er klart jeg synes vi lægger snittet det rigtige sted i lovforslaget her der er etiske afvejninger når det handler om donation af gendanneligt væv fra et barn som kan være med til at redde en søster

en bror eller en forældre ved

det handler om sterilisation af en udviklingshæmmet person som har anmodet om

selvfølgelig etiske spørgsmål ved det hele derfor synes jeg også at der har været kloge og gode indlæg fra ordførerne og jeg vil sige at der har været mange gode overvejelser allerede

meget enig med de ordførere der har sagt at det er rigtig vigtigt at vi her får hegnet meget tydeligt ind både hvad debatten drejer sig om

høj grad også hvad det konkrete lovforslag drejer sig om og ikke drejer sig om jeg mener at vi både med den tidligere høring

jo var rigtig lang og den sidste høring

naturligvis med glæde til rådighed for hvad der måtte være af yderligere spørgsmål til lovforslaget under udvalgsarbejdet

det her bliver så godt belyst som overhovedet muligt så der ikke kan være nogen tvivl om hvad hvad der er retsgrundlaget jeg takker for den seriøse behandling

billetbaserede finansiering plus det kommunale bidrag

hente statens andel i overskydende midler fra signalprojektet

sikkerhed for at de hurtigt sikkert og smertefrit kan kan hoppe på

sige om det her lovforslag er at det skulle vi måske alle sammen have gjort noget før så med fare for at virke

højstemt skal der herfra lyde et stort tillykke til københavnerne med nu at have fået

det er intelligent samtænkning af investeringer i en bæredygtig infrastruktur der for alvor skaber et alternativ til bilen vi socialdemokrater

det her lovforslag er med til at sikre grundlaget for den nye metroforgrening til den nye bydel i københavns nordhavn et projekt der skal være færdigt allerede i to tusind og nitten nordhavnen bliver en ny grøn bydel

det er nu beslutningen skal træffes

med udbudsreglerne i projektet vil der blive gjort mest muligt for at tage højde for de beboere der bor i nærheden af byggeriet støj og øvrige gener skal være så begrænsede som overhovedet muligt desværre er det ikke muligt helt at undgå visse former for støj og

så stort et projekt skal realiseres men det er vigtigt at understrege at der fra politisk side er størst mulig fokus på at sikre færrest mulige gener for beboerne

socialdemokrat der brænder for den kollektive trafik og mere miljø og klimarigtig transport

det jo en glæde at skulle kunne fremme det her projekt og som københavner der elsker sin by

jeg også sige at det er skønt at være med til

projektet her er kollektiv trafik når

nordhavn station

den anden vej og man kører under hele det kvarter

det vil give flere passagerer og det vil give flere passagerer fra starten af på den linje så man ikke nødvendigvis skal vente

rentabilitet af linjen til

ved at vi mange udsagn i øjeblikket om om mange nye arbejdspladser men lad os nu se nogle af dem først

så glædeligt at vi også lægger stor vægt på sociale klausuler så vi

omkring fire milliard kr som vi pumper ud i infrastrukturen

at den bliver taget på nuværende tidspunkt og håber som sagt at den kan være med til

en metrocityring i indre by i københavn og her har man tømt den yderste sø

kan man lige så godt bore en afgrening ud til nordhavn alt i alt regner vi med at vi kan spare tre hundrede million kroner på projektet hvis vi gør det nu og her

måske lyde lidt mærkeligt at folketinget kan købe en helt ny metroafgrening

relativt billigt vi støtter den her udbygning fordi vi tror at det med til at udvikle hovedstaden og få flere til at tage den kollektive trafik frem for bilen

til den socialdemokratiske ordfører man forbinder to stationer som i forvejen er ganske velforsynede med kollektiv trafik

det er udmærket det giver omstigningsmuligheder

et eneste stop imellem dem vi finder det fuldstændig tåbeligt at man ikke i et af de tættest

beboede områder på østerbro har et stop man skal alligevel i forbindelse med cityringen

meget central plads på østerbro og der er hele beboelseskvarteret nede omkring randersgade nordre frihavnsgade

fuldkommen tåbeligt at man ikke når man er i gang giver mulighed for at det tætbefolkede byområde også bliver betjent med med kollektiv trafik

forestille sig at den afgrening man vil lave

lavede afgreningen derefter

flere penge men når man nu er i gang

man har beregnet at man vil have ellevetusind

daglige passagerer på linjen det er sikkert som alt andet når metroselskabet har

vurderet alt for højt det plejer metroselskabet at gøre helt konsekvent og det har de sikkert også gjort her

forrentes med ellevetusind passagerer eller det der er mindre det kan vi godt være lidt nervøse for

hvor økonomien mildest talt

med meget meget stor gældsætning til hele diskussionen omkring metroen hører også diskussionen

et af formålene med at etablere kollektiv trafik

at dæmpe biltrafikken og mindske trængslen og det er letbanerne altså ganske fremragende til i og med at de jo stjæler areal om jeg så må sige fra bilerne det kan

meget mere letbane for de samme penge som man laver metro for

det betyde at man på østerbro kunne udbrede et ganske pænt letbanenet i netop

finansieringen er ganske risikabel man opererer også med tilbageløb fra signalprojektet

jo stadig væk fugle på taget signalprojektet er ikke udrullet der er ganske vist

nu også er til stede og så opererer man

med passagerindtægter på over en milliard kroner helt præcis en milliard og firs million kroner men hvis nu

ved ejendomsbidrag og den slags ting men vi ved at ejendomsmarkedet i øjeblikket er bundfrossent

ud at gældsætte sig yderligere

omkring miljøpåvirkninger i anlægsfasen der har været stor diskussion om det her

i efteråret og vi håber bare at metroselskabet har taget det ad notam og faktisk sætter ind over for det det er en lidt jammerlig behandling man har givet den del

som har været påvirket af det de sociale klausuler er ikke sikret med lovforslaget de skal sikres i kontraktudbuddet det kan jeg godt se men vi kunne nu godt tænke os og det kunne vi godt finde på at stille et ændringsforslag om at det faktisk står i lovforslaget

i hvert fald helt sikre som sagt vi stemmer ja til det lovforslag men vi gør det med stor stor ulyst og vi vil selvfølgelig

rigtig god at vi

også fint nok men lad mig bare

gjorde opmærksom på

det er jo en vurdering vil jeg henning hyllested om man skal det eller ej men kombinationen af den passagertilvækst vi vil

den længere transporttid der vil være

set at det ville være en dårlig idé og så skal man efter min mening ikke gøre

skal prøve på at foregøgle nogen at man kan lave så indgribende en ting som at bygge en metro i en stor by som københavn uden at det i anlægsfasen generer nogen det er desværre et faktum men jeg er meget enig

selvfølgelig at gøre det her så lempeligt som

i anlægsfasen det er desværre sådan

var de sociale klausuler

bare sige at den her regering

af de sociale klausuler og det står

at i hvert fald københavns kommune ved jeg også har det med som en betingelse

som sagt tak for de venlige tilkendegivelser jeg vil gøre hvad jeg kan for at udvalgsarbejdet kommer til at gå så nemt og smidigt

forbi i ganske få hundrede meters afstand på den ene linje og

ikke få ind i mit hoved at det ikke skulle være en

stoppe der hvor folk bor jeg må henvise til

hvor metrostationerne jo ligger med tre

meters mellemrum her laver man en linje hvor

område overhovedet på østerbro jeg kan ikke få ind i mit hoved at det ikke skulle være smart

direkte indføjet i loven er det jo også fordi

erkende at der kan komme en ny regering som ikke er så voldsomt optaget af

måske balladen

af jernbanen stort set alle andre lande i europa har for længst erstattet dieseltog med eltog men kun dele af det danske jernbanenet er blevet elektrificeret i dag er hovedstrækningerne mellem øresund og padborg via storebælt elektriske det samme gælder strækningerne tinglev sønderborg samt

af banen fik desværre et gevaldigt skud for

ni og halvfems hvor den daværende sr regering sammen med venstrefløjen valgte at skrinlægge den fortsatte elektrificering af banen og i stedet satse på ic4

de blev bestilt af dsb i italien i år to tusind det har senere vist sig at være en skæbnesvanger beslutning der har kostet de danske passagerer mange ærgrelser og skatteyderne mange penge et sort kapitel i dsbs historie og en lektie om altid frem over at købe vel afprøvede tog hyldevarer som vi ved vil fungere

de alvorlige problemer omkring ic4 har også vist os at tiden er inde til at fortsætte elektrificering af fjernbanerne og det var jo faktisk noget der blev vedtaget

i salen allerede i nitten ni og halvfjerds i venstres sind hersker der ingen tvivl om at en fortsat elektrificering af banen vil skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med bedre billigere og mere stabil drift dertil kommer de åbenlyse miljøfordele ved at erstatte diesel med el og desuden er vedligeholdelsen af eltog langt billigere end af dieseltog

over den brede trafikaftale fra februar to tusind og tolv hvor vi afsatte en

københavn og esbjerg undersøger muligheden for at vi faktisk får det rullende materiel altså eltogene med i hatten når vi spørger om prisen

kørsel med togene samlet set er der tale om et godt lovforslag som venstre varmt kan støtte og jeg skulle hilse fra

lovforslaget har anført at den analyse af

blandt andet med henblik på at vi får nogle robuste priser

er færdig i efteråret derfor kan det virke en smule pudsigt

pludselig her seks måneder før analysen er færdig

omfattende togfonden

det reelle beslutningsgrundlag men sådan er

vi prioriterer meget højt i venstre og en af måderne kunne være at inddrage den private sektor hvis det viser sig at det er samfundsøkonomisk ansvarligt når vi går over til elektrificering

sparer vi jo rent faktisk temmelig mange driftsudgifter der i sig selv

forretning af deres penge men alt det har vi ikke taget stilling til endnu nu skal

først have udboret mulighederne og det er mit indtryk at regeringen på vej til

at det der er gennemført så det er en meget interessant plan men

ved nærmere gennemsyn viser det sig at den er noget luftig og vi ser da frem til

indtil videre har vi ikke hørt så meget om detaljerne i den plan og hvad der er baggrunden for den desværre synes det som om man har tilsidesat de meget grundige analyser der netop skulle føre frem til en samlet

lige pludselig sådan over night med den her plan men det får vi

et år knap tre milliard kroner til et gevaldigt løft af vedligeholdelsen af vejnettet

så det kan socialistisk folkeparti tage det ganske roligt med

det skal nok komme til den tid vi synes bare det er underligt at regeringen har valgt at spille ud med sådan en plan

luftig finansiering helt frem mod to tusind og to og fyrre det lyder stort og flot men når man kigger nærmere på det

det jeg stadig væk må undre mig over er de store analyser som socialistisk folkeparti har været med til at iværksætte og som vi bruger mange penge på blandt andet en komplet analyse af jernbanen i østjylland en en komplet analyse af kattegatforbindelsen og alle de ting og hvordan det hænger sammen de brikker har vi på bordet her til efteråret jeg synes det er underligt at regeringen ikke ventede på at de brikker til puslespillet forelå inden man søsatte sådan en meget stor plan som har store konsekvenser for eksempel kunne man forestille sig hvis nogle gerne vil have en fast forbindelse over kattegat at økonomien i sådan et projekt måske vil blive undergravet hvis man vælger at bruge en masse penge på nogle andre strækninger alt det der

og det glæder vi os til at vi har brikkerne til

men vi har også brug for

i de enkelte virksomheder har brug for gode veje

der med at alle bare kan tage toget sådan er det ikke når man kommer et godt stykke uden for

med hensyn til godstransporten som alle virksomheder har brug for det er på vejene langt hovedparten kører

en situation hvor der er udfordringer nok tror jeg da at vi alle og enhver af transportpolitikerne kunne tilslutte

transportministerens usandsynlig

da han kunne stå og præsentere togplanen

hele pointen er jo netop den at vi får tilført ekstra syv og tyve

og det gør jo alt andet lige opgaven med at løse udfordringerne meget lettere når vi står med det foreliggende lovforslag

jernbanen skal skabe rammerne for

det er med til at skabe både bedre og billigere og mere stabil drift sådan som der i øvrigt også står

forligspartierne

del af spørgsmålet handler selvfølgelig også

energieffektiviteten ingen tvivl om det

på sigt kan gøre jernbanen uafhængig af fossile brændstoffer ligesom vi i øvrigt skal gøre det med resten af samfundet men det er også ekstremt interessant at kunne se at eltog generelt har lavere drifts og vedligeholdelsesomkostninger en bedre driftsstabilitet og i øvrigt også kan være med til at medføre kortere rejsetider og man må jo bare sige i al sin enkelhed uden at vi af den grund behøver

snakke om togfond og de store visioner der ligger i det at det er stabilitet det er hastighed

borgerne i samfundet og det

kan vi altså leve op til med de muligheder der ligger her der er heller ingen tvivl om

og i sønderjylland som jo ikke direkte bliver berørt af elektrificering

blandt andet er sikret ved hjælp af den forligskreds som består af regeringspartierne

være en naturlig følge af det forslag som som ligger her så på alle mulige måder er det

langsigtede holdbarhed og ikke mindst de langsigtede investeringer og jeg er for så vidt fuldstændig enig i at vi jo selvfølgelig først og fremmest skal være fri for at få en gentagelse af ic4 skandalen det ønsker vi

som kan sige sig fri for at have haft en

alle sammen haft en andel i den og derfor må vi også alle sammen tage ansvaret for at sikre

blandt andet det som det foreliggende lovforslag skal sikre

lunderskov har dansk folkeparti været med

elektrificering af den danske jernbane og gerne vil støtte den kollektive trafik

rigtig gode vejpenge

have haft sin egen anlægslov

fra en finanslovsaftale med enhedslisten

støtter elektrificeringen og vi støtter også det her lovforslag vil jeg gerne

igen vil jeg godt påpege nogle ting

med det her lovforslag

det er der sådan set ikke noget unaturligt i men jeg vil bare endnu en gang bede om at vi er meget meget opmærksomme

med ulovlig cabotagekørsel

at den nærmest faldt sammen da man skulle

det øvrige danmark i hvert fald ikke med toget men det håber vi også lykkes og det er bare vigtigt for mig at påpege at

med til at skabe danske arbejdspladser så vi ikke bare altid vælger

være opmærksom på og ellers skal vi nok tage det op i udvalgsarbejdet men vi støtter selvfølgelig en fortsat elektrificering af

muligheden for at tage det sidste skridt mod at sikre

meget meget store dele af danmark når vi nu tager skridtet

med det her lovforslag og får køge næstved på og så efterfølgende med

lolland falster delen med og så kan se frem til at med togfonden dk

vi elektrificeringen på plads fra fredericia og nordpå mod frederikshavn

så er vi netop der hvor vi med det her lovforslag og når vi forhåbentlig får gennemført det initiativ der ligger i togfonden dk rent faktisk kan gennemføre elektrificeringen af jernbanenettet i danmark for mig at se bliver det det helt afgørende skridt mod at sikre at vi faktisk også får udskiftet vores tog så sent som i weekenden havde jeg fornøjelsen eller den tvivlsomme fornøjelse skal man måske sige

og der er ved gud heldigvis plads til forbedring og derfor er det her jo også netop et udtryk for at vi også kan skifte ic4 togene endeligt ud og rent faktisk få elektrificerede tog

jernbanenettet som i øvrigt tror det var dansk folkepartis ordfører

også giver et rationale i den løbende drift

meget meget vigtigt skridt mod den endelige elektrificering vi tager her i dag

få køge næstved med og esbjerg lunderskov

også kan samle en forhåbentlig bred politisk kreds om opbakningen til togfonden dk så vi kan få taget det sidste stykke med at elektrificere jernbanenettet det ville betyde enormt meget for rigtig mange mennesker ikke mindst nord for fredericia er der mange danskere som har ventet på den elektrificering som vi desværre har smølet med i årevis i danmark men nu er der mulighed for at vi kan gennemføre den sidste elektrificering få gennemført timeplanen

et meget vigtigt skridt frem mod den fulde elektrificering og muligheden for

vi så forhåbentlig kan vedtage endeligt når vi kan få

af jernbanen det giver hurtigere

og så giver det jo altså langt

partikeludledning og i det hele taget udledning og dermed også bedre miljø og klima vi er som

venstres ordfører var inde på håbløst bagud i danmark hvor en og tredive procent

det danske jernbanenet er elektrificeret hvis vi sammenligner

helt oppe på ni og halvfems procent lovforslaget

handler om at elektrificere fra lunderskov til esbjerg det er

fordi det har presset sig på i lang tid

reducere forureningen i københavnsområdet på nørreport station på københavns hovedbanegård og ved valby station men især på nørrebro har det jo været et kæmpe problem og man har beregnet at bare det at der skal køre eltog fra østerport til esbjerg og sønderborg vil reducere

forureningen på nørreport station med med ti procent det er da faktisk en del og siger lidt om hvor meget de tog der kører i dag jo i

tidsreduktion på en halv times tid eller

nu alligevel skal elektrificeres

sin nølen og sit fedteri og se at komme ud af busken

jo helt tåbeligt når man er i gang at man så ikke

ministeren har en opgave der med at sikre at esbjerg så rent faktisk kommer med på timemodellen også uden eventuelt togskifte i odense som der faktisk kan læses

lagt frem der det vil også understøtte godstogsforbindelsen til esbjerg havn og det ville være rigtig rart

den blev jo nedlagt af markedet kan man sige det var de private operatører der kom til

vi synes rent faktisk at de overkørsler som er der må nedlægges og og laves som over eller underføringer og der er seks på køge næstved

banen vi mener er kritiske og der to på esbjerg lunderskov

mellem regeringen og enhedslisten vi havde dengang foretrukket at det

roskilde holbæk kalundborg men ok køge næstved lå åbenbart lige for og var

med roskilde holbæk kalundborg på et senere tidspunkt ganske vist men vi kan ikke helt forstå hvorfor man ikke designer

i og med at man sikrer nogle alternativer så her stiller vi

om at koordinere udviklingen af el mellem

en elektrificering af de regionale net så det er lidt som

vi stiller selvfølgelig som altid et par forbedrende

togskandaler

er det jo det at vi principielt ikke går ind for ministerbemyndigelser

nu bør ministeren sådan set heller ikke gå ind for det for en skønne dag sidder der en helt anden minister så det er jo risikobetonet at gøre det men men

til det her og så står der jo ordret

esbjerg lunderskov og køge

det ser vi også frem til at der gør på et tidspunkt og hvordan det så finansieres er ikke det vi skal glæde os over

hvis vi endelig skulle sige noget om det ja så ville liberal alliance have foretrukket hvis der er syv og tyve komma et eller andet milliarder dér i ekstra indtægter med det her skatteplagede land hvor vi ødelægger vores konkurrenceevne dag for dag

sige i dag at så kunne man sagtens finde på steder der var ringere at anvende dem end det her så

at strække sig langt at sige at på den måde er det sådan set

ikke ville anvende dem rigtigt

der være fra min side jeg vil indskrænke mig til at glæde

det består i at sætte elledninger op langs banerne så man kan køre med eltog

regeringen mulighed for at elektrificere to strækninger nemlig esbjerg lunderskov

det er blandt andet vejle struer fredericia frederikshavn og kalundborg holbæk

syv og tyve milliard kr som skal finansiere den elektrificering

pengene kommer ved at beskatte alle selskaber i nordsøen på samme måde som mærsk vi synes det er helt rimeligt

over for mærsk men også over for samfundet at alle selskaber betaler det samme i skat

og elektrificering det gør at man kan rejse på en time mellem de store byer og altså med eltog

tvivl om at det bliver en kæmpe fordel for den landsdel men det

signal om at vi vil elektrificere i den takt der bliver skabt økonomisk mulighed for det dermed sender vi synes jeg to signaler vi sender et signal om at vi tager klima og miljø alvorligt

at vi siger til passagererne at vi ved

i forhold til passagerernes mulighed for at kunne benytte togene som et reelt alternativ derfor glæder jeg mig over den meget brede enighed jeg hørte blandt ordførerne her og jeg vil selvfølgelig undervejs i udvalgsarbejdet stå til rådighed for eventuelle uddybende spørgsmål og så videre men

starte med her i dag i hvert fald at glæde mig over de mange positive

derudover skal bøden fastsættes efter hvor stor en mængde det drejer sig om og hvor meget miljøet og sundheden bliver belastet med lovforslaget

autorisation for erhvervsmæssige brugere og rådgivere samt forhandlere af bekæmpelsesmidler

for salg af sprøjtemidler til private brugere

ikke være muligt at købe sprøjtemidler frit fra hylderne man skal derfor som privat bruger i kontakt med en salgsmedarbejder ved køb af sprøjtemidler stramningen har til hensigt at mindske overtrædelser og give en bedre viden til private købere af sprøjtemidler vi tilslutter os lovforslaget idet venstre naturligvis er mod ulovlig import

lovforslaget kommer i en naturlig forlængelse af sprøjtemiddelstrategien som vi også er en del af derfor mener vi også at det er god politik at skabe klare effektive regler som tilgodeser alle dem der overholder reglerne forkert og ulovlig brug af sprøjtemidler er belastende for både miljøet og grundvandet derfor går venstre også ind for

sprøjtebeviset ved misbrug

vi støtter op om de muligheder for generhvervelse af selv samme bevis

som giver mulighed for vejledning råd og information om

vil i sidste ende jo give mulighed for at spare forbrugeren for bøder og eventuel forurening at en beslutning om

på baggrund af en professionel vejledning kan kun være i alle forbrugeres interesse private såvel som erhvervsmæssige

ned på de skruppelløse der både importerer og bruger ulovlige sprøjtemidler og der er jo netop en årsag til at de

brugen af de ulovlige sprøjtemidler kan jo

give voldsomme belastninger af miljø og grundvand

også ødelæggende for dem der rent faktisk

nu bliver straffene af sådan en karakter

ikke kan betale sig at importere bruge eller for den sags skyld opbevare de her ulovlige midler der vil nu ikke længere med det her lovforslag være noget loft over bødestørrelserne men til gengæld bliver der et minimumsniveau der er betydelig højere end de bøder vi har set indtil nu socialdemokraterne er også meget tilfredse med at det fremover bliver muligt at fratage brugere deres autorisation hvis de bliver ved med at snyde kort og godt bøden bliver heftigere

er slut med at sprøjte det er nogle yderst tilfredsstillende sanktioner da det politiske mål jo netop er så skånsom brug som overhovedet muligt til gavn for danskernes fælles ressource drikkevandet og til gavn

flere studier af hvad eksempelvis afdrift af sprøjtemidler betyder for den omliggende natur det er også vigtigt med opstramningen i forhold til salget til private nu skal midlerne fjernes fra hylderne og kunderne skal i kontakt med en uddannet salgsmedarbejder jeg har hørt enkelte mislyde omkring det at det kommer til at koste at etablere skabe og uddannelse

handel og dansk erhverv og andre

er der faktisk kun at sige kom nu ind i kampen og vær med til at nedbringe brugen af sprøjtemidler i danmark

vi har alle sammen et fælles ansvar både for naturen og for grundvandet som vi bruger som vores fælles ressource og drikker af så med de ord kan jeg sige at socialdemokraterne selvfølgelig varmt støtter

problemer med det men kæden hopper af

de her virksomheder har har man regnet ud til at

står titusind kroner per forhandler

og halvtreds kroner i timen koster fem og fyrre million kroner

man skal foretage de her ekstra registreringer og andet

at det vil betyde at nogle butikker vil holde op at nogle vil lukke ned og igen

derfor må jeg jo sige at

byrdestop og nu kommer de så med ekstra omkostninger

igen rammer forkert den erhvervsdrivende som måske har haft en praktikant til at skulle aflåse skabet

og det frygter jeg er det næste og igen rammer man ved siden af

intentionerne overskriften med hårdere straffe for ulovlige sprøjtemidler ja det er vi enige i

bevare vand og sundhed

og grundvandet ja det vil vi gerne være med til men det skal altså være

vi skal ud til dem der virkelig importerer det få dem stoppet

som det er lagt op til her som vi kan se i pressemeddelelsen

at bøden går fra tooghalvfemstusind kroner i de grove tilfælde op til

treogtredstusind kroner tror man virkelig at det er det der afholder de her folk fra at importere midlet og hvordan vil man sikre at dem der

sønderjyske område ikke bare tager sprøjtemidlet med over grænsen og så bruger

at det hjælper særlig meget vi vil stadig væk se de her ubehagelige sager vi vil stadig væk se at

er problemer med de her sprøjtemidler

gerne rose for at man giver noget mere rådgivning

nogle ville være være garant for

venstre og konservative nu har skiftet hest og gerne ser

og halvtreds kroner i timen jeg ved ikke lige om det er

og halvtreds kroner i timen jeg tror at de fleste af dem der arbejder

er skitseret her til fem og fyrre million

skal hentes et eller andet sted og derfor synes jeg

det er låst inde om natten der er jo professionelt

eller er man imod

bekæmpelsesmidler og mindske risikoen for at vores grundvand forurenes med sprøjtegifte

den lov vi behandler i dag er så en del af den strategi der er således skrappe

skal have autorisation til at sælge produkterne og certifikat til at bruge dem alligevel er der desværre nogle der spekulerer i at bryde reglerne ved at importere bruge og videresælge ulovlige midler det går ud over de lovlydige og i

sidste ende går det ud over grundvandet det må ikke kunne betale sig at importere opbevare eller bruge ulovlige midler og derfor går det radikale venstre klart ind for at vi skærper bøderne for den slags ulovligheder

bliver afskrækkende men også får reel effekt såfremt de kommer til anvendelse som noget nyt indføres der i kemikalieloven minimumsbøder på mellem

brug og opbevaring af ulovlige sprøjtemidler der er ikke noget loft

til at afhænge af hvor store mængder det drejer sig om og hvor meget det ulovlige middel belaster miljø og sundhed man vil fremover også kunne miste sin autorisation til at sælge eller rådgive om sprøjtemidler ligesom man ved gentagne

overtrædelser vil kunne miste sit sprøjtecertifikat

også sikre at almindelige

får bedre vejledning ved at produkterne ikke er frit tilgængelige længere

forbrugerne i forbindelse med selve salget og dermed forventer vi

af brug af sprøjtegifte men også at færre kommer til at bruge dem forkert formentlig vil salget til private falde og det vil på sigt

får en højere afgift og hvis man så har

får man altså en en større bøde på den måde

god del af forslaget

bøderne har været uensartede og og generelt for lave lave så har der været en vis diskussion om det

at at vi gerne vil have et fald i salget af sprøjtemidler

hos de private på det her punkt man kan sige at

landbrug og gartneri har vi håndteret andre steder

er kommet et stykke ad vejen sådan at der er et betydeligt større vidensgrundlag hos dem der bruger det professionelt der hvor der er et vidensgab

på den baggrund vil vi

nederst det

ikke er jeg medgiver at hvis man har det ønske at man vil reducere anvendelsen af sprøjtemidler og sikre at de anvendes så fornuftigt som muligt for at sikre grundvandet så kan man godt risikere at konsekvensen bliver at der er færre mennesker der kan leve af at producere og sælge sprøjtemidler det medgiver

men der må dansk folkeparti og andre jo

stilling til om de synes at forsvaret for det rene drikkevand sikringen af at vi ikke sprøjter unødvendigt med gift

så vigtige hensyn at vi må tage dem og så i øvrigt sørge for at føre en politik som øger beskæftigelsen i vores land det tror jeg er muligt jeg tror ikke det er sådan at vi bliver nødt til at acceptere en fortsat stigning i anvendelsen af sprøjtemidler og en uhensigtsmæssig anvendelse af dem som et led i at forsvare beskæftigelsen i danmark det tror jeg ikke er nødvendigt jeg tror

er spørgsmålet om at man skal skærpe straffene hvor der sker overtrædelse af reglerne

jo er fornuftigt og godt jeg har oven i købet mærket mig at det er der meget bred politisk tilslutning til og det synes jeg er godt for det

skal være en konsekvens hvis man overtræder nogle regler også måske for at opnå en økonomisk gevinst så skal

vigtigt at man har et kontrolsystem der gør at der er en vis risiko for

et af høringssvarene som er kritisk

en pointe nemlig når man skriver at det også er nødvendigt og vigtigt at

at der er en effektiv kontrol i forhold til smugling det håndteres

i høringsnotatet ved at man skriver at det er man

overbevisende men det ændrer ikke noget ved at lovforslaget i øvrigt er et fornuftigt lovforslag så handler det om autorisation autorisation handler jo om at man sikrer sig at de mennesker som beskæftiger sig med det her har et vist mindstemål af kendskab til regler og anvendelse og netop det er jo vigtigt hvis man skal nå dertil at man sikrer sig at anvendelsen ikke bare er så begrænset som det er muligt men at man

en anvendelse som direkte strider mod de fornuftige regler der kan være for

anden butik og køber det her fordi man tror at det er nødvendigt at bruge i ens have hvad det

spare en del på på giftanvendelsen i private haver vil jeg sige

midler som dem her skal opbevares forsvarligt så må vi bare sige

en undladelsessynd at den beslutning ikke er truffet for længst

selvfølgelig trist at man nu bliver påført en udgift men sandheden er jo at det er en udgift som man skulle have været påført for lang tid siden

jeg håber og tror da på at konsekvensen af det her lovforslag sammen med den lange række andre initiativer der tages for at begrænse risikoen for forurening af vores grundvand

det vil få den konsekvens at der vil være færre mennesker der lever af at producere pesticider de findes mest i andre lande og der vil også være færre mennesker der vil leve af at sælge pesticider sådan er det hvis man vil begrænse ting der skader naturen

negativ effekt på beskæftigelsen så må vi i øvrigt føre en politik i forhold til fødevareproduktion i forhold til detailhandel

er arbejdspladser og kommer nye arbejdspladser til erstatning for de ganske få der forsvinder

lade mig overbevise om at det skulle kræve meget store ekstraordinære indsatser

rette op på den mulige skade der skulle ske

er nok glad for at der er en ekstra omkostning

give den større grænsehandel som herre per clausen jo er inde på og hvordan har herre per clausen sikret sig

vi nu importerer flere sprøjtemidler fra tyskland

et mindre salg til de private kunder herhjemme

at jeg synes at

man så godt nok kan få noget rådgivning men at

ikke tænkt sig at gøre noget ved på nuværende tidspunkt

hente hvad de har lyst til det er godt nok forbudt ifølge loven

som også belaster virksomhederne jeg er ked af at sige det igen det er altså ikke

er brug for når vi ellers er så mange herinde der er optaget af at skabe yderligere vækst i samfundet vi får ikke mere vækst af at beskatte virksomhederne yderligere det er ikke den form for vækst

tre tusind butikker vil få byrder det er og bliver slutresultatet i det her lovforslag

nye dyre aflåste skabe med videre vil formentlig også betyde at disse produkter ryger ud af varesortimentet

gider det måske ikke vi synes at når man

skal man altså også håndhæve det

man vil altid kunne finde et område argumentere for at hvis man lige strammede op

man gøre noget godt men vi medvirker ikke til denne konstante udvidelse af kontrol og afgifter

bør det kunne gøres uden at forøge virksomhedernes omkostninger

især handler lovforslaget i dag om de få landmænd der ikke kan finde ud af at lade

at snyde dem der importerer

sprøjtemidler ind i landet og det undrer mig en lille smule at der er partier her i folketinget når samtlige interessenter inklusive landbruget inklusive de grønne organisationer siger at det her er et godt lovforslag

har så travlt med et lille hjørne af det at man ikke synes

at få stoppet dybt kriminelle mennesker i organiserede grupper

støtte det undrer mig selvfølgelig en lille smule men jeg er da glad for at

stopper for de landmænd der ikke kan finde ud af at lade være med at importere ulovlige sprøjtemidler

det vi gør nu er at vi laver højere bøder markant højere bøder og vi tager sprøjtecertifikatet fra de landmænd der ikke kan finde ud af det og er dømt for ulovligheder

de sprøjtemidler vi bruger hjemme i haverne langt de fleste mennesker kan

set godt finde ud af at have have eller bruge ganske lidt af sprøjtemidlerne men der er jo også mange der kan have den antagelse at hvis man bare kan gå lige hen og tage det ned af hylden

almindelige rengøringsmidler ned så er det nok ikke så slemt der skal vi altså vide

skal man have dem et sted hvor forbrugerne med det samme kan mærke at det her

ligesom medicin i matas og andre steder

giver det da meget god mening at sætte et glasskab op og jeg tror man kan få skabe til under titusind

så skal dem der sælger det jo vide hvad det er de sælger det synes jeg giver ganske god mening det her lovforslag er første del af regeringens sprøjtemiddelstrategi der også har en meget bred opbakning i folketinget

en meget vigtig indsats vi bruger allerede i dag rigtig meget energi og mange ressourcer på at undersøge de sprøjtemidler der er tilladt i danmark for at mindske risikoen for at de kan ryge i grundvandet og det gør vi inden vi godkender dem men hvad nytter det kæmpe store arbejde vi laver hvis der er en gruppe skruppelløse landmænd som synes det er helt i orden for egen vindings skyld bare at bruge ulovlige opkøb og anvende ulovlige udenlandske sprøjtemidler som kan ødelægge det danske grundvand og hvad hjælper det at vi laver en ny intelligent afgift som gør de mest belastende sprøjtemidler dyrere og de mere intelligente og bedre billigere hvis en lang række landmænd blot kører til tyskland og køber de skrappe midler til langt lavere priser og importerer dem ulovligt hele ideen er jo at det skal kunne betale sig at bruge de midler der er mindst miljøbelastende så svaret er helt enkelt

hvis ikke vi får styr på den ulovlige import der er foregået i danmark

jeg også rigtig glad for at vi nu tager hul på behandlingen af lovforslaget om at kunne ændre kemikalielovgivningen med tre meget vigtige elementer

så det virkelig kan mærkes hvis man snyder på det her område og prøver at slippe uden om skattevæsenet og slippe uden om miljøkontrollen for det andet at man kan få frakendt sit sprøjtecertifikat hvis man gentagne gange

og for det tredje at der er de her krav til at private vil købe sprøjtemidler

så får rådgivning og at de står bag glas med hensyn til de skærpede bøder har

været nogle meget store sager der har givet meget voldsomme problemer og jeg synes det er synd for dansk landbrug at nogle få brodne kar skal ødelægge det for resten og

også glad for at se at landbruget selvfølgelig støtter op om at vi slår hårdt ned på dem der ikke kan finde ud af det og ødelægger erhvervets ry ry

bødeniveauet historisk set har været

har det været for uensartet og generelt alt for lavt man har kunnet få bøder

skærper vi straffen markant for erhvervsmæssig import og for brug og opbevaring af ulovlige sprøjtemidler det må simpelt hen ikke kunne betale sig at importere og bruge eller opbevare ulovlige sprøjtemidler i danmark og man skal kunne mærke

alle der er i besiddelse af gyldigt sprøjtecertifikat og dermed er autoriseret til at anvende sprøjtemidler erhvervsmæssigt derudover skal den indeholde navn og adresse på alle dem der er autoriseret til at sælge sprøjtemidler

de her to lister i hånden har domstolene nu mulighed for at tage autorisationen fra dem der igen og igen overtræder reglerne så er der også brugen af sprøjtemidler i de private haver jeg mener egentlig det er den helt rigtige tilgang at vi sørger for at dem der forhandler sprøjtemidler hjælper folk til at bruge de rigtige midler og bruge dem på den rigtige måde så de ikke lige pludselig har forurenet en drikkevandsboring eller andet

mindst mulig gift når vi nu faktisk godt kan håndtere langt de fleste ting i haverne vi ved at vidensniveauet hos forhandlerne

kravet bliver snart udmøntet i en bekendtgørelse og forhandlerne skal derfor på kursus om sprøjtemidler

kan rådgive om korrekt opblanding rigtig brug og sikker bortskaffelse af rester og om hvilke sprøjtemidler der er mindst problematiske

har sælgeren en god lejlighed til på en let og tilgængelig måde at fortælle de her vigtige gode råd

derfor skal der også gælde et selvbetjeningsforbud i de situationer hvor det giver god mening det fremgik

er bekymret over hvordan de nærmere regler kommer til at se ud

ganske rigtigt som de konservatives ordfører også påpegede at det skal vi selvfølgelig have en god dialog om det er ikke sådan at klorin skal om at stå

skal uddannes for at sælge klorin

skal selvfølgelig laves med god fornuft og

at de holder op med at gøre det men mon ikke

der har så lidt at det heller ikke betyder det store om de nu lige sælger sprøjtemidler eller ej jeg vil sige at hvis det er prisen for

kunne skabe rammerne for at borgerne i danmark

af sprøjtemidler og at de ikke bliver forvirrede over at

giftighed så er det faktisk i orden med mig det helt afgørende er at vi med det her lovforslag får styr

sikret en ansvarlig brug af de sprøjtegifte og sprøjtemidler der bliver brugt i danmark både i private haver og på landbrugets mange marker det gør det til glæde for vores grundvand vores natur og vores sundhed

at dansk folkeparti synes at det er den måde vi skal skabe arbejdspladser på i danmark

synes at offentlige investeringer og det at give virksomhederne nogle rammevilkår på de store afgørende træk selvfølgelig er det der skal skabe arbejdspladser i danmark

kunne jo slet ikke have nogen strafferet i danmark hvis man ikke mente at det var værd at stramme en lov så langt at man mener at den har en stærk præventiv effekt hvis det en dag skulle vise nogle alligevel brød loven altså vi har jo også set folk med knive efter knivlovens jeg tror heller ikke at herre jørn dohrmann vil stå og garantere at der aldrig er nogen gå med kniv

med til at skærpe knivlovgivningen i danmark vi må lige have lidt proportioner ind i tingene herinde selvfølgelig kan jeg ikke give sådan en garanti men jeg kan sige at det får en helt anden præventiv effekt når man frem for at få en bøde på halvfemstusind kr som var et af de eksempler vi så i to tusind og syv

herre jørn dohrmann mistænker for at ville blive ved med at gøre

nedlægges og at forsikringsdækningen for forureningsskader fra villaolietanke hæves

og venstre går da også ind for at der bliver lavet et system som skaber overblik og løbende inddrager arealer hvor der er forurening eller forureningskilder at denne oversigt og regionernes arbejde med selv samme skal være i tråd med og overholde vandplanerne og naturplanerne er ganske fornuftigt

matrikelregisteret

debatten i medierne

og jeg vil derfor sørge for at der under udvalgsarbejdet bliver stillet

nogle spørgsmål til hvordan man vil håndtere udslip fra disse lossepladser jeg har endnu et punkt som jeg også gerne vil have nærmere information omkring nemlig inddragelse af naturplanerne her savner jeg en klarhed over hvilke konsekvenser det vil

at man nu også i højere grad vil inddrage naturplanerne i jordforureningsarbejdet venstre er som sagt

sagt at det er med forbehold for de to punkter jeg lige har nævnt altså udsivning udsivning og konsekvenserne ved inddragelse af naturplanerne

det betyder også at natur og miljø og internationale naturbeskyttelsesområder medtages på lige fod overfladevand bliver dermed også en prioritet i det her

de store spektakulære sager som vi har set nogle af de forløbne årtier når vand og naturplanerne er bærende elementer i dansk miljøpolitik

det selvfølgelig også naturligt at den indsats der gennemføres på jordforureningsområdet lever op til det

også sund fornuft at oplysning om

forureningskortlagte arealer for eftertiden skal skrives ind i et digitalt

også tilfredse med at gældende praksis vedrørende forsikringsdækning for forureningsskader ved almindelige villaolietanke nu skrives ind i loven

summen fordobles til lidt over fire million

sprunget læk eller nogen har været uheldig med den

i erstatning og det har jo i hvert fald betydet for mange kommuner at de ikke

presse oliebranchen så de ligesom kommer til at betale på det område her

jo vigtigt for borgerne at de kommer hurtigt igennem systemet at de ikke

i ti år eller længere det

at man ikke bare er overladt til sig selv vi ved jo at der er nogle

kæmpe områder som skal renses op og at der kun er er en meget lille sum penge afsat

den her regering har prioriteret særlig højt og har villet ofre flere penge på

suger nogle penge ud af systemet når de skal renses op og derfor havde jeg da gerne ønsket mig at

ville prioritere det her område og bevilge flere penge til det men det er ikke sket og det er vi meget meget skuffet over

de steder hvor der er forurening

den nuværende regering

rose når der er noget at rose og det er der jo fordi

at der er mange steder hvor der ligger nogle gamle lossepladser som egentlig skulle renses op

savner lidt handling på det her område flere penge skulle gerne afsættes

vi ved jo også godt at det er en krisetid og at pengene ikke hænger på træerne

kom med ekstra penge for at rense op der var det ikke bare overladt

man kan sige regionerne som jo kun har jeg mener det er tre hundrede og

kom vi med en ekstra pose penge der vil jeg så gerne spørge herre torben hansen hvor mange penge er den her regering kommet med ekstra ud over dem

lidt inden for det her område

sjovt at høre at man nu ikke vil være med til at dele et forslag når man

er vi kan være med til vi kan være med til at man ikke pålægger erhvervslivet ekstra byrder

sige jamen så lad os dele det her forslag det kan jeg så forstå

herre torben hansen ikke for han mener at det hele skal tages i et hug og man skal sige ja til de ekstra omkostninger der også er der mener vi bare at det koster arbejdspladser

er blevet taget op når der har været helt særlige grunde til det for eksempel før vi fik indført regler om at virksomheder i særdeleshed skal rydde op efter sig selv formålet er også

sikre at der er et helhedshensyn og en fortsat prioritering i regionerne af de forskellige indsatser men nu altså også med hensyn til internationale naturbeskyttelsesområder og de nationale vandplaner i øvrigt det radikale venstre er

helhedssyn ind i forvaltningen det vi også godt

radikale venstre kan støtte lovforslaget og ser frem til

det er jo

i hvert fald ikke rigtig er inddraget i en systematisk indsats

er rigtig rigtig godt at man nu tager fat på at effektivisere indsatsen på det område man må jo sige

at det der måske så kan rejse spørgsmålet om hvor stor effekt det her lovforslag får i virkeligheden er

forureningsproblemer ganske ofte er omkostningsfyldt og af samme grund

kan en nok så god registrering og beslutning om at det skal indgå i en systematisk indsats måske have svært ved at blive fulgt op af handling

jeg deler sådan set herre dohrmanns opfattelse af at ti års forsømmelser på det her område måske også tyve

kan tage en en tidligere gruppe af regeringer med

noget som kræver en opretning

hvis vi i forlængelse af at man vedtager det her lovforslag hvor man altså gør systematiseringen af arbejdet og den måde man organiserer arbejdet

også læse af høringssvarene at både kl

bemærker at de er lidt bekymret for at man her øger antallet af opgaver der skal løses uden at tilføre ekstra midler og det er jo klart at der er tale om et reelt problem

kan høre på det herre jørn dohrmann sagde i dag at vi kan regne med stor og aktiv støtte fra dansk folkepartis side denne gang i forhold til at få løftet det område ved de

og det ser jeg selvfølgelig frem til muligheden foreligger jo også

dansk folkeparti allerede får løst problemstillingen i forbindelse med

det opgør der bliver omkring regioners og kommuners økonomi i de kommende måneder der er gode muligheder for at tage det op og jeg er helt enig i at en af udfordringerne

nødvendige ekstra midler til at sætte yderligere fart i arbejdet det skal dog ikke ændre noget ved at vi støtter det her lovforslag ud fra det ganske banale synspunkt at det er med til at synliggøre nogle opgaver vi står over for

også det kan medvirke til at gøre det rimelig klart at vi faktisk har brug for at opprioritere området også når det handler om løsninger så vi synes at lovforslaget er et godt skridt i den rigtige retning og så må vi håbe at nogle af de tiltag vi har taget blandt andet under behandlingen af det lovforslag vi

der er inddraget så man får et samlet register

området og effektiviserer de steder man kan men vi bryder os ikke om de økonomiske

miljøområdet er ikke

skal vokse eller vækste det skal slankes og det er helt andre sektorer end miljøbureaukrati der trænger til vækst i danmark når dagen er omme betyder dette lovforslag med hundrede procents sikkerhed at virksomhederne bliver mødt med nye og fordyrende krav hvilket i øvrigt også fremgår af bemærkningerne og det kan vi ikke medvirke til så selv om der sagtens kan peges på positive momenter

ændrer det ikke ved at vi får flere regler og mere bureaukrati

ja vand og natur hvad enten det er spildevandsudledning gødningsstoffer eller jordforurening

har jordforureningsloven fokuseret på drikkevand og sundhed mens sagerne om overfladevand alene er kommet op når der har været de her helt særlig tungtvejende grunde

kærgård klitplantage høfde to og fyrre og collstropgrunden ved esrum sø nu vil vi i stedet gå systematisk til værks så vi kan få overblik over de mulige konsekvenser af jordforurening i overfladevand og natur da den nuværende jordforureningslov blev vedtaget

meget stort flertal var der enighed om at en offentlig indsats var en meget stor og langvarig opgave som skulle gennemføres efter en stram prioritering og en stram prioritering er altså også nødvendig i dag hvor vi har kortlagt femtentusind arealer i danmark som har fået konstateret jordforurening

regionernes pligt til at tage højde for overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder hovedprincippet er stadig det samme indsatsen skal bygge på en miljø og sundhedsmæssig prioritering af de midler der er til rådighed

som hidtil regionerne der har retten til at lave prioriteringen men med ændringen af jordforureningsloven skal indsatsen være i fuld overensstemmelse med vandplanerne og naturplanerne og det betyder at vi fra folketingets side bliver nødt til at sætte nogle lidt strammere rammer end hidtil for regionernes prioriteringer jeg mener at lovforslaget er et godt bud på hvordan vi både kan opretholde regionernes

ret til at prioritere og samtidig sikre at jordforureningsindsatsen blive koordineret med vandplanerne

fremmest om at få et overblik over de arealer hvor der er forurening som udgør en risiko for de nye indsatsområder lovforslaget er grundlaget for at regionerne skaber et overblik over hvilken jordforurening der kan have skadelige virkninger på overfladevand og natur

villaolietanke forsikringsordningen

bliver administreret af oliebranchen og branchen dækker oprensningsudgifterne op til et bestemt loft mens kommunalbestyrelsen dækker resten det er allerede aftalt i efteråret to tusind og ti mellem oliebranchen og den daværende miljøminister at loftet skulle hæves fra to

med disse ord ønsker jeg en god viderebehandling af

taget en lang række initiativer for at imødegå misbrug af amu systemet blandt andet indførte vi en nultolerancepolitik som markerede et væsentligt paradigmeskift i tilsynet med amu i form af et intensiveret tilsyn og sanktionering ligeledes blev vejledningsindsatsen styrket og godtgørelsesreglerne strammet og en række vilkår blev præciseret blev præciseret i hyrdebreve i dag er det sådan at en stor del af vilkårene for at kunne udbyde amu fremgår administrativt af diverse udbudsbreve i forbindelse med godkendelsen af amu udbuddet hyrdebreve vejledninger og så videre det samles nu i en bekendtgørelse det skulle give et bedre overblik og dermed også være med til at sikre

indeholder samtidig blandt andet en ny hjemmel som muliggør forsøgsvirksomhed inden for

det giver mulighed for at man hurtigt kan omstille sig og tilbyde de kompetencer erhvervslivet efterspørger

at uddannelse er helt afgørende for at vi kommer stærke ud af krisen når mange bruger tid og energi på at videreuddanne sig og efteruddanne sig

fortjener de at få de bedste kurser socialdemokraterne er derfor helt med på at vi skal have styr på reguleringen af de mange tilbud så vi sikrer et højt fagligt niveau over hele linjen dagens forslag vil sikre en bedre gennemsigtighed på et område som hidtil har været en smule tåget

klarhed over hvem der modtager pengene og hvorfor ligesom vi skal sikre at pengene også bliver brugt til det helt rigtige formål vi skal sikre os mod snyd og misbrug af en ordning som er så vigtig og så værdifuld jeg synes det er helt på sin plads at det har klare konsekvenser for uddannelsesinstitutioner og virksomheder hvis de bryder reglerne for afholdelse af kurser vores penge skal gå til uddannelse og opkvalificering ikke gokartløb eller personalearrangementer

været nødvendigt med en kulegravning på området og vi vil gerne være med

en tydeligere sanktionering når regler ikke bliver overholdt overtrædelser skal kunne betyde helt eller delvis fratagelse af godkendelsen som kursusinstitution samtidig

et tilsyn som også kan levere varen hos socialdemokraterne støtter vi klare og gennemsigtige regler for vores arbejdsmarkedsuddannelser det gør vi så vi kan tilbyde uddannelser med en kvalitet som er helt i top

et par enkelte dårlige ting de gode ting

er at der bliver en større gennemsigtighed at

skal høres i sådanne sager

begrænses med hensyn til hvor de bliver afholdt så man ikke bare

et eller andet sted i udlandet uden

det er jo glimrende men der er altså også nogle ting som vi er noget forundrede over for eksempel

skal deltagere ikke længere have fast bopæl eller reel og faktisk beskæftigelse i danmark for

bosiddende i rigsfællesskabet og

vil vi gerne have svar på i forbindelse med udvalgsbehandlingen

ting og jeg forstår ikke rigtig hvorfor det er kommet ind i

så er der også en anden ting der er lidt

overraskende lovforslaget giver mulighed for at tilbyde amu kurser med tilskud hvor private udbud allerede eksisterer

støtter dansk industri og dansk erhverv forslaget men men

private i forvejen og det er muligt at ministeren også kan svare på det

så kort sagt er der mange gode forslag i lovforslaget men vi ønsker altså en nøjere drøftelse af de to

sidstnævnte tvivlspunkter under udvalgsbehandlingen

af arbejdsmarkedsuddannelser men samtidig tydeliggør vi

også reglerne for fratagelse af godkendelse til udbud i de tilfælde hvor nogle overtræder reglerne det er hensigten med det her lovforslag at vi skal sikre at midlerne på amu området bliver anvendt bedst muligt til at opkvalificere vores medarbejdere det er en forudsætning for at vi også fremadrettet har et stærkt amu system som imødekommer de behov der er

næste

reformen af amu systemet i to tusind og tre der gjorde de offentlige skoler til selvejende institutioner og samtidig gav private firmaer adgang til markedet for amu kurser

heller ikke det vi diskuterer i dag

prioriterede privatisering højere end det at sætte en stopper for

rigsrevisionens kritik af de borgerlige undervisningsministre var da også krystalklar tilsynet har simpelt hen været for slapt et eksempel er den private koncern

var den suverænt største tilskudssluger

det tydeliggør reglerne og sikrer bedre muligheder for at

det handler jo også om at vi gerne vil have nogle amu centre hvor der ikke

være offentlige udbydere men også private udbydere

det danske arbejdsmarked så det handler om at kvalificere ufaglærte og faglærte arbejdere det handler ikke om hvem der udbyder det og jeg er meget meget ked af at ordføreren

at et område skal privatiseres

men man skal ikke lukke øjnene for snyd fordi man ønsker at få fremmet en bestemt dagsorden

under den tidligere regering begyndte man alt alt for sent at rydde op men det er jo det arbejde som vi forhåbentlig sammen med

efter den borgerlige regering hvis regeringen og børne og undervisningsministeren for alvor er interesseret i at lave et stort efteruddannelsesløft fra ufaglært til faglært så kan de altid komme til enhedslisten vi har før lavet gode ting sammen på det her område bla som den socialdemokratiske ordfører fremhævede har vi vi sammen fjernet prisloftet på

det er jo rigtig positivt så at hvis regeringen er interesseret

så kan de altid komme til enhedslisten

det er nogle rigtig fine stramninger man laver i det her lovforslag men vi synes ikke det er godt nok vi så gerne at man faktisk stoppede helt for udliciteringen at man sikrede at amu udbuddet for alvor kom tilbage i offentligt regi

ikke er tiden til lige nu men det betyder ikke at vi holder op med at kæmpe for det derfor kan vi selvfølgelig støtte det her lovforslag fordi der er nogle små forbedringer så har vi et lille ændringsforslag som er at vi

mulighed for at nedsætte lokale uddannelsesudvalg

omstillingsparat og veluddannet arbejdsstyrke så vi for alvor kan styrke danmarks

og

det er

gjort noget som på ingen måde er i overensstemmelse med intentionen hvilket også

behov for at stramme op på regler vejledninger

fusk der har været når det er så nødvendigt at få strammet op

det selvfølgelig helt isoleret set fordi det aldrig må være sådan

kan gradbøjes men det er altså også for at være helt sikker på at vi kan fortsætte med den meget vigtige voksen og efteruddannelsesaktivitet der er derfor har jeg også glad for at alle parterne omkring

ryddet op der hvor der skulle ryddes op med det her lovforslag

uddannelserne også hele tiden skal kunne udvikle sig derfor er jeg også glad for de bemærkninger der har været om

sikre den fornødne fleksibilitet for at man kan lave de arbejdsmarkedsuddannelser der

ikke at have fast bopæl i danmark det er en ren præcisering af en aftale der har været i mange år i forhold til det nordiske samarbejde og som nu bliver skrevet ind her

en god idé som det blev foreslået at få stillet et udvalgsspørgsmål

kommer det præcise svar

oprette amu med tilskud på nogle områder hvor der allerede var private udbud

en teknisk præcisering det har man kunnet før og det er bare præciseret at det kan man stadig væk så der er ikke nogen ændring i forhold til praksis men også det kunne det være nyttigt at få et udvalgsspørgsmål

formuleret med den her tekniske ændring

tak for enhedslistens indlæg

nogle af de ændringer som er sket

de kunne få den efteruddannelse der skulle til og som gav adgang til at de kunne få job uanset om det var et truckkort eller andet der var nødvendigt for at de

på amu taksten der kom i forbindelse med finansloven

som også er et lille

men vigtigt bidrag til hvordan vi kan få gang i amu aktiviteten enhedslisten

opfattelse deler vi så ikke i regeringen for

er faktisk rigtig gode udliciterede kurser og de skal selvfølgelig kunne være der hvis de lever op til det regelsæt der nu bliver strammet op med lovforslaget her til gengæld synes synes vi i regeringen at der er god fornuft i det forslag som enhedslisten har stillet

private amu udbydere også skal stilles krav om at

kan nedsætte lokale uddannelsesudvalg som kan rådgive

det er sådan i dag at det krav alene gælder for de amu udbydere som er godkendt efter lov om erhvervsrettede uddannelser det synes vi kunne være nyttigt at gøre og

lokale uddannelsesudvalg i forhold til de private udbydere

frem til at vi kan drøfte i forbindelse med udvalgsarbejdet igen tak for de mange konstruktive kommentarer

står

altså europaskolens gymnasiedel der har været en længere ansøgnings og

og dette arbejde har nu udmøntet sig i en tilladelse til at oprette en europaskole sammenslutningen af europaskoler er en mellemstatslig organisation der er uafhængig af europa kommissionen og som alle eu lande har tilsluttet sig europaskolerne så dagens lys i nitten tre og halvtreds og havde det formål at undervise børn af ansatte i det der senere blev til eu der findes i dag et større antal europaskoler i eu og de inddeles i tre typer

er skoler ved de store eu agenturer type to skoler er skoler i byer med et eu agentur og type tre skoler

byer uden et eu agentur type to og tre skoler modtager ikke økonomisk tilskud fra eu men europa kommissionen betaler dog et tilskud til de eu ansattes børn danmark kan i kraft af det europæiske miljøagentur i københavn søge om etablering af en type to skole europaskolen forventes fuldt indfaset i

det tidspunkt forventes det at man har ni hundrede internationale skolepladser på i alt tretten årgange europaskolen vil til den tid omfatte en

årig børnehaveklasse en fem årig grundskole og en syv årig overbygning der afsluttes med den europæiske studentereksamen børnehaveklassen den fem

år af overbygningen udgør det der i danmark kaldes grundskolen og som er omfattet af undervisningspligten der vil blive tale om en gradvis indfasning af europaskolen dette skyldes dels at københavns kommune ikke har den nødvendige ledige kapacitet til at rumme alle tre sprogsektioner

engelsk fransk og tysk frem mod år to tusind og sytten hvor bygningen på carlsbergområdet forventes færdigbygget dels at europaskolen opbygges gradvist startende med de første klassetrin skolestart forventes i to tusind og fjorten venstre byder skolen velkommen og håber på at skoler af denne art kan være med til at understøtte

enten vil etablere sig eller udvide i københavn således

skal være med til at finansiere en international skole

så skal de kommuner faktisk betale den forskel der er fordi den her skole

også være noget europa i europæiske timer vi

at vi har skoler i danmark internationale skoler hvor der

af det offentlige vores klare udgangspunkt

er undervisningssproget

som sagt kunne man til nød have forstået det hvis

det udelukkende gjaldt for eu ansatte men det

gælder jo en lang række børn og skolen kan kun fungere hvis

på sigt får et samfund hvor vi har skoler som har en højere status

end andre skoler det er jo sådan i dag at at der

foregår et vist domænetab der er jo en

at kunne begå sig på engelsk og sådan vil det også være med denne skole vi har vi har meget svært ved at se at

en offentlig opgave vi så meget hellere at

det blev løst i i privat regi

internationale skoler blandt andet en i min egen hjemkommune

af københavns kommune resten skal komme fra fonde men jeg så da hellere at de store virksomheder

skoler hvor undervisningssproget ikke længere er dansk det er altså en uskik og jeg forstår simpelt hen ikke at man som socialdemokrat kan være med til det vi ved at de radikale

dansk og engelsk bliver sidestillet i det

det har de længe slået på men at man som socialdemokrat også kan være med til

jeg fatter heller ikke at man som borgerlig kan være med til det vi er jo trods alt i danmark det er vores land vi skal tage vare på det og jeg synes man går alt for vidt

at problemerne opstår og det frygter jeg

træder ind på ved at åbne op for det her og det kan da ikke være i vores interesse som nation

på vore egne og der er folkeskolen jo et godt udgangspunkt det er jo vores fælles skole og så har vi et tilbud et fremragende tilbud i i privatskoleregi

hvor man kan oprette de her internationale linjer hvis man vil og der er kæmpestore koncerner der har masser af penge og som sagtens kunne indgå et

de også kunne få de der internationale skoler der er oprettet efter standarder som adskiller sig en del fra

de danske standarder og det er jo egentlig det de efterspørger europaskolen kører efter en standard og det er fint nok det kan være udmærket til til eu ansattes

man har lyst til at bosætte sig i danmark børnene er vigtige og børnenes skolegang spiller en vigtig rolle med det her lovforslag giver vi københavns kommune mulighed for at oprette en europaskole skolen vil give gode muligheder for de børn der

som vi jo har fornøjelsen af at have liggende her i københavn forslaget har været behandlet i europaskolernes øverste råd som det så fornemt hedder og er blevet godkendt i december så nu er det bare med at komme i gang forslaget betyder

kommune får mulighed for i tilknytning til sankt annæ gymnasium at oprette og drive en europaskole og skolen får desuden tilskud til europaskolens gymnasiedel som svarer til det tilskud vi giver til stx skolen vil blive indfaset først

året efter med første klasse osv

fuldt indfaset med alle tretten årgange i to tusind og otte og tyve til den tid vil der så gå ni hundrede elever på skolen

når man er så heldig at man har taget en europæisk studentereksamen så har man adgang til de videregående uddannelser i alle syv og tyve eu lande med det her lovforslag får vi altså københavn på landkortet over byer

en europaskole det kan være med til at tiltrække dygtige udenlandske medarbejdere og deres familier til københavn og det vil vi rigtig gerne lægge stemmer til

er nogle danske forældre som på et tidspunkt har tænkt sig at rejse ud og arbejde i et andet land så er det da også en gave for dem at de har muligheden for at sende deres barn i europaskole

rigtig vigtigt tilbud for at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft

nogle danske familier som får stor glæde

en europaskole i københavn

tak for det det

med udbud af ungdoms og voksenuddannelser og videregående uddannelser begrænsningen til retlige spørgsmål indebærer at klageadgangen kan omfatte spørgsmål hvor eleven eller kursisten mener at lederen i sin afgørelse ikke har fulgt reglerne for uddannelsen eller ikke har overholdt reglerne i forvaltningsloven eller ikke har fulgt de almindelige forvaltningsretlige principper det er ikke vurderingen at begrænsningen af klageadgangen i disse sager til retlige spørgsmål vil forringe elevernes eller kursisternes

at sidestille matematik med de naturvidenskabelige fag i forhold til kravet om at mindst et af disse fag i stx uddannelsen skal vælges på b niveau

faget matematik på b niveau er i dag et specifikt adgangskrav på mange af de videregående uddannelser og det har vist sig at behovet for at tage matematik på b niveau i dag tegner sig for cirka en ottendedel af stx studenternes samlede aktivitet på de gymnasiale suppleringskurser også kaldet gsk af disse tager knap ni ud af ti faget

fordi de havde brug for at forbedre karakteren det foreslås på den baggrund at muligheden for at lade matematik på b niveau

af et af de naturvidenskabelige fag til b niveau gøres til en mulighed for alle uanset antallet af fremmedsprog forslaget skal således være med til at underbygge den generelle studiekompetence som stx uddannelsen skal give dimittenderne behovet for at stx studenterne skal supplere i faget matematik b efter eksamen må alt andet lige antages at blive reduceret hvis elevernes mulighed for at

løfte niveauet inden for rammerne af selve uddannelsen udvides ændringen kunne dog få den sideeffekt at der vil blive færre elever som i stx uddannelsen får tre fremmedsprog det forventes især at få betydning for antallet af elever med latin på c niveau dette fag antages i dag

i et vist omfang at være valgt af elever med henblik på at opnå det tredje eller fjerde fremmedsprog det forventes at uddannelseslovgivningen

skal justeres igen i forbindelse med erfaringerne fra skoleåret to tusind og tretten med med de iværksatte rammeforsøg og udviklingsprojekter når denne opsummering finder sted skal effekten af de ændrede regler vedrørende matematik b på antallet af niveauer med latin c og de naturvidenskabelige fag på b niveau vurderes så der kan tages stilling til om en eventuel negativ effekt på antallet af disse elever har et omfang der giver grundlag for at foreslå en tilbagevenden til den nuværende retstilstand eller andre kompenserende tiltag målet er at færre studerende skal tage de såkaldte gsk kurser men vi holder øje

tager vi også hånd om det med disse ord kan venstre anbefale

har allerede afstedkommet et behov for regelændringer som nødvendiggør en lovændring her og nu det drejer sig om at sidestille faget matematik med de naturvidenskabelige fag på stx uddannelsen i forhold til kravet om at mindst et af disse fag skal

på b niveau socialdemokraterne mener at det er et vigtigt forslag da det i dag er

alt for stor del af studenterne der har brug for at supplere med det vi kalder gsk gymnasiale suppleringskurser før de kan optages på videregående uddannelser det forsinker de unge mennesker på deres videregående uddannelse og det er unødvendigt en del af gsk aktiviteten består nemlig af stx studenter der tager matematik på b niveau et fag som de sikkert kunne have taget allerede som et led i deres stx uddannelse vi kan med forslaget forslaget på en god måde øge elevernes mulighed for at tage matematik b

led i deres stx uddannelse og samtidig bevare

det her lovforslag opnår

få betydning for det antal elever der så i fremtiden

og måske også i et eller andet omfang fremmedsprog nok især latin c

følge disse effekter nøje og hvis det bliver nødvendigt skal vi have grebet ind den anden del af det her lovforslag omhandler en harmonisering af klageadgangen på de gymnasiale uddannelsesområder som skal harmoniseres med andre uddannelsesområder konkret konkret foreslås det at begrænse klageadgangen til retlige spørgsmål i dag

faktisk klage til børne og undervisningsministeren over rektors afgørelser i pædagogiske anliggender

er virkeligheden den at man i ministeriet

nøjes med at prøve de elementer i sagen som ministeriet har samme eller bedre forstand på end rektor nemlig det nærmere indhold i lovgivningen samt andre typer af retlige spørgsmål det mener vi socialdemokrater lige så godt at vi kan

støtter vi også den her del af

og derfor er det også så skuffende at se at serviceeftersynet kun munder ud i det lovforslag vi skal debattere i dag der er så mange ting man kunne gøre for at rette op på forfaldet i gymnasiet man kunne bruge mere tid på de enkelte fag og mindre på de tværfaglige for eksempel

man kunne begrænse adgangen til gymnasiet så det ikke er halvfjerds procent af en årgang der går i gymnasiet men dem som har en boglig interesse samt evner til en boglig uddannelse man kunne styrke fagenes synergi ved at oprette færre men mere sammenhængende studieretninger hvor man sikrede at alle elever fik fag på et højt niveau og dermed ikke fik så stort et behov for at supplere deres uddannelse med gsk fag for at blive optaget på drømmestudiet men ministeren vælger at se bort fra disse tiltag i stedet har vi fået dette lovforslag som giver større mulighed for at vælge matematik

men som samtidig risikerer at have en række utilsigtede konsekvenser på andre områder for eksempel i form af et fravalg af latin c naturfag b og biologi b vi ser derfor ikke særlig positivt på denne del af lovforslaget i lovforslaget i dansk folkeparti men vi har valgt ikke at stille os på tværs da vi har fået ministerens ord

at der skal laves en grundig evaluering af konsekvenserne af ændringerne efter et år hvis de er for store for de nævnte fag vil det være nødvendigt at gribe ind og vi vil forvente at der så vil ske noget den anden del af lovforslaget drejer sig om adgangen til at klage til ministeriet også her er det ikke en idé der er vokset i vores have at elevernes klager til ministeriet nu skal begrænses til kun at omfatte retlige klager men efter at have set undersøgelsen af antallet af klager på de enkelte skoler er vi dog blevet så beroliget at vi heller ikke her vil stille os på tværs men også bede ministeren følge området tæt og være klar til at gribe ind hvis der viser sig

at jeg håber at vi får mere at se på gymnasieområdet der er grund til opstramning og det er foreløbig ikke det vi ser ministerens forsøg på at rette op på problemerne i gymnasiet minder om en læge der forsøger at helbrede en spedalsk med et plaster der skal mere til

det giver egentlig meget god mening og er i øvrigt praksis i

giver vi med det her lovforslag de unge mulighed for

veksle fag til matematik b behovet for at

været stigende og en del af eleverne på gsk har netop brug for at få matematik på b niveau den her ændring

eleverne har mulighed for at supplere matematik allerede mens de

set går i gymnasiet

optaget af at flere elever har lyst til at dyrke det naturvidenskabelige

står det her lovforslag selvfølgelig heller ikke alene vi skal også kigge på optagelseskravene på de videregående uddannelser

det skal jo ikke ende med at der er rigtig mange som vælger biologi fra i gymnasiet for at kunne tage biologi på universitetet derfor gør vi jo også det at vi har aftalt at vi holder øje med hvad den her lovændring betyder for antallet af elever med biologi naturgeografi og latin

og vurderer om en eventuelt negativ effekt på antallet af elever med de naturvidenskabelige fag eller latin c har et omfang der giver grundlag for at foreslå en tilbagevenden til den nuværende retstilstand eller andre kompetente tiltag som det hedder i

vi en rigtig fin balance

samtidig med at vi sikrer os mod at det skulle gå uforholdsmæssigt hårdt ud over for eksempel biologi og naturgeografi

radikales ordfører redegjorde glimrende for det kan i sig selv lyde betænkeligt når man vil begrænse

noget mere selvbestemmelse til den lokale uddannelsesinstitution

at sidestille matematik med naturvidenskabelige

man skal vælge mindst et af dem mener vi også er rigtig positivt der

videregående uddannelser der kræver matematik på b niveau og vi har jo set en voldsom stigning i

fag som studerende har taget så vi synes det er rigtig godt at der nu bliver mulighed for det jeg måtte selv

mange universiteter og videregående uddannelser hvor man ikke kan starte før man har fået det fag man mangler det betyder også noget i forhold til hele vores målsætning om at de unge skal starte lidt hurtigere de skal

ufrivilligt forsinket så det vi kan gøre for at hjælpe dem med det er jo rigtig rigtig positivt

ønsker vi naturligvis ikke at der er andre fag der skal blive fuldstændig udmanøvreret af det her og det

ud på sidelinjen i forhold til det her så sf er rigtig positiv over for for begge dele og jeg

eksempel på en situation hvor en elev er blevet uretfærdigt behandlet

er nødvendigt i enhedslisten vil vi ikke være med til at indskrænke elevernes muligheder for at klage og derfor

kan vi ikke støtte den første del af lovforslaget lovforslaget betyder jo at eleverne nu kun kan indbringe klager til ministeriet af retsmæssig karakter og ikke

af skønsmæssig karakter

forstå på de tidligere ordførere at ministeriet

regeringen ikke mener at forslaget indskrænker elevernes klagemuligheder

klageadgang klager af skønsmæssig karakter dækker jo over vigtige elementer i en uddannelse som karakter eksamen merit individuel kompetencevurdering pædagogiske forhold faglige spørgsmål

klageområder hvor skolens svært ved at forholde sig neutralt til klagen fordi den netop omhandler dem selv

også behov for en uafhængig instans

synes jeg vi lige skal huske hinanden på at skolebestyrelserne ude på gymnasierne

har betydet at rektor har fået mere magt

nødt til at være en national standard og et vist minimum

og alle elever fremover vil være enige

når de studerende på de videregående uddannelser skriver i

så synes jeg det er værd at lytte til vi skal jo ikke harmonisere så vi gør tingene dårligere vi skal harmonisere så vi gør tingene

i hvert fald vores

klare opfattelse derfor vil jeg gerne høre ministerens kommentar

bekymringer til sidst

komme ind på lovforslagets sidste del nemlig

den del der handler om matematik på b niveau

den sidste del af lovforslaget

have brug for at tage suppleringskurser for at hæve deres matematikniveau for at få adgang til en videregående uddannelse det vil sikkert også betyde som regeringen har en målsætning om at

at

i stedet for at lave su besparelser

og nogle videregående uddannelser som hænger bedre sammen

jeg sige at vi i enhedslisten

se hvad de her to dele af gymnasielovgivningen har med hinanden at gøre altså klageadgangen og matematik

af matematik b kan få af eventuelle negative konsekvenser for nogle af de andre naturvidenskabelige fag herunder også for latin på c niveau det vil vi følge tæt i regeringen

de øvrige fag selvfølgelig skal have deres berettigede plads i gymnasiet vi tror dog at i en afvejning i forhold til at give studerende muligheden for at de kan vælge

sig på matematik b undervejs i gymnasiet

et godt ekstratilbud at give eleverne

det er en håndsrækning til eleverne at de kan komme i gang allerede nu og komme ind på den ønskeuddannelse de gerne vil

deres studietid med et ekstra gymnasialt suppleringskursus

endt studentereksamen forslaget om at man frivilligt skal kunne tage supplerende kurser undervejs i gymnasiet skal ses sammen med at der været en meget kraftig stigning i søgningen til gymnasiale suppleringskurser

er nogle bedre måder unge mennesker

der skal til og det vil sige at ud over lovforslaget her

man frivilligt kan supplere undervejs i

gymnasiet så vil der også

set på hvordan vi kan lave en tydeligere mærkningsordning så de unge er klar over alt efter hvilket studieretning de vælger hvad det så giver adgang til af videregående uddannelser endelig vil jeg også drøfte

uddannelsesministeren om der er behov for at kigge på de specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser så det er en samlet pakke der skal se på hvordan vi kan løfte mulighederne for at

man får de fag og de niveauer der skal til men vi er helt opmærksomme på i regeringen at følge tæt som det også er blevet efterlyst her fra talerstolen hvad det kan få af eventuelle negative konsekvenser for andre fag

at åbne for den her frivillige mulighed sådan at vi kan drøfte det igen efterfølgende

til at at gøre muligheden for klageadgang for

elever ens svarende til andre uddannelser enhedslisten har

det skulle betyde noget for elevernes retssikkerhed

det min vurdering at

på ingen måde vil forringe elevernes retssikkerhed den vil være uantastet med det forslag der ligger her

stikprøver ude på gymnasierne for at se

vi kan se at det er ganske ganske få det svarer til cirka seks per institution i

den stikprøveundersøgelse vi har lavet

også noget som vi vil følge tæt det er der også andre ordførere der har

gør at eleverne føler at deres retssikkerhed

ikke dette lovforslag som vil svække deres

er cirka seks per institution og hvis man gør det op i forhold til antal prøvebegivenheder

vi altså helt nede på at det er omkring en promille af prøvebegivenhederne som der kommer klager over så jeg

håber at de bekymringer der måtte være også selv om der er bred tilslutning til

bliver gjort til skamme når vi følger begge dele tæt sådan at

nogle ændringer som først og fremmest